om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den anden maj to tusind og sytten

var udgifterne til ikkevestlige indvandrere og efterkommere på tre og tredive milliard kroner netto det svarer til halvfems million kroner om dagen og det er altså et tal der er beregnet før vi i to tusind og femten oplevede en helt enorm migrantstrøm blandt andet til danmark så tallet i dag er formodentlig meget højere det er selvfølgelig

jo skal betale men er det rimeligt vi synes i dansk

er et stort problem og derfor har vi indkaldt til den her forespørgselsdebat så jeg vil gerne på forhånd sige tak til både de to ministre men også de ordførere der er til stede i salen i dag fordi i gerne vil komme og deltage i den her meget meget vigtige debat i dansk folkeparti

skal man bidrage til det danske samfund man skal yde før man nyde som et gammelt ordsprog siger desværre er det ordsprog ikke helt efterlevet af en stor andel af personer med ikkevestlig oprindelse i danmark senest i går så vi i en udsendelse på tv to hvordan personer med ikkevestlig oprindelse

i arbejde

ikke noget har virket tv to programmerne moskeerne bag sløret sidste år viste også med tydelighed den enorme uvilje der er i visse dele af det muslimske miljø i danmark en uvilje over for integration og en uvilje over for at bidrage man vil gerne rage til sig af sociale ydelser men man vil ikke arbejde og blive dansk så hvad skal der ske nu det vil vi i dansk folkeparti gerne vide hvilke initiativer

som kan vende udviklingen hvad er det for et columbusæg man har fundet så jeg er glad for at vi kan tage den debat

sætter jo fokus på beskæftigelse blandt personer med udenlandsk oprindelse særlig kvinder

regeringen vil gøre for at flere af dem kommer i arbejde og bidrager til det danske samfund det er jo

en helt central problemstilling at vi er opmærksomme på

regeringen har sat i værk hvor meget af det skylder jeg at sige er sket i et endog meget tæt samarbejde med dansk folkeparti

ikke har været ret mange andre partier

hvor man gør det mere attraktivt at arbejde og stille krav

højt på regeringens dagsorden at flere personer af udenlandsk oprindelse kommer i beskæftigelse bliver integreret på det danske arbejdsmarked og kommer væk fra offentlig forsørgelse jeg har aftalt med udlændinge og integrationsministeren at jeg starter med at gennemgå beskæftigelsestallene for personer af udenlandsk oprindelse i danmark

for hvad regeringen gør for at få flere af dem som har været her i danmark i længere tid i beskæftigelse og udlændinge og integrationsministeren tager herefter over og fortæller om

jeg fokusere på forskellene mellem personer af dansk oprindelse på den ene side og ikkevestlige indvandrere på den anden for det er jo her at vi ser de største forskelle og her der virkelig er et markant behov for at sætte ind efterkommere af ikkevestlige indvandrere er ikke

af min gennemgang det skyldes at en stor del af dem er helt unge mennesker og på baggrund af demografiske forskelle er det vanskeligt at sammenligne dem med gruppen af personer af dansk oprindelse ser man tilbage på de seneste tyve år er det store billede at langt færre af de ikkevestlige indvandrere er i arbejde end personer af dansk oprindelse forskellen er dog blevet mindre over tid

halvfemserne var beskæftigelsesfrekvensen for personer af dansk oprindelse cirka fem og halvfjerds procent

og tredive procent i to tusind og femten var beskæftigelsesfrekvensen for personer af dansk oprindelse fortsat godt fem og halvfjerds

den her debat jo ikke mindst er både aktuel og relevant

tusind og femten var syv og halvfjerds procent af mændene

dansk oprindelse i beskæftigelse

dansk oprindelse i beskæftigelse i to tusind og femten mens det kun var fem og fyrre procent af de kvindelige ikkevestlige

det er ikke kun når vi ser på beskæftigelsestallene at der er stor forskel mellem personer med dansk oprindelse og ikkevestlige indvandrere det samme gælder når vi ser på hvem der modtager offentlig forsørgelse ikkevestlige indvandrere er her desværre også markant overrepræsenteret ikkevestlige indvandrere udgør per fjerde kvartal

syv procent af befolkningen i den arbejdsdygtige alder men hele tretten procent af samtlige personer på offentlig forsørgelse til sammenligning udgør personer af dansk oprindelse fire og firs

procent af befolkningen og to og firs

procent af alle personer på offentlig forsørgelse ikkevestlige indvandrere er selvfølgelig

på integrationsydelsen men men også på kontanthjælp på integrationsydelse udgør både mænd og kvinder med ikkevestlig baggrund cirka to og halvfems procent af henholdsvis mandlige og kvindelige modtagere af

med ikkevestlig baggrund cirka tyve procent af samtlige mandlige kontanthjælpsmodtagere mens kvinder med ikkevestlig baggrund udgør hele tredive procent af de

skaffe en tilknytning til arbejdsmarkedet som er godt for den enkelte men ikke mindst også i forhold

til den økonomi der er for både kommuner og samfund de ikkevestlige indvandrere og efterkommere udgjorde jo for

en omkostning for de offentlige finanser på cirka de her tre og tredive milliard kroner i to tusind og fjorten og den primære forklaring er en lav tilknytning til arbejdsmarkedet det er jo også det som den nye analyse har vist som finansministeriet har offentliggjort for for ganske kort tid siden

de mange tal taler deres eget tydelige og alarmerende sprog vi har ganske enkelt i danmark ikke været gode nok til at få mennesker med ikkevestlig baggrund i arbejde og væk fra

for alle i det danske samfund skal være at man forsørger sig selv at man står til rådighed

her er det afgørende at beskæftigelsespolitikken den beskæftigelsesrettede indsats i kommunale jobcentre og hele vores ydelsessystem har samme mål nemlig at flere kommer

ud over at have indført en integrationsydelse som styrker incitamentet til at komme i beskæftigelse markant bliver de nyankomne nu også fra dag et mødt med en klar forventning om at de kan tage et arbejde det vil udlændinge og integrationsministeren uddybe lige om lidt for det andet har vi sikret at det bedre kan betale sig at arbejde for de mange mennesker der er overrepræsenteret på de offentlige forsørgelsesydelser ikke mindst kontanthjælp og som har været her længe uden at de har opnået et varigt fodfæste på det danske

arbejdsmarked vi har jo som nævnt i min besvarelse taget mange politiske

og fem og tyve timersregel det har vi gjort fordi det er helt afgørende at det kan betale sig at arbejde frem for at være på offentlig forsørgelse der skal altid være et incitament til at vælge et aktivt arbejdsliv også

stort set alle familietyper oplever en gevinst på over to tusind kroner om måneden ved at komme i job

og fem og tyve timersreglen har vi stillet et klart krav om at dem der kan skal bidrage på arbejdsmarkedet også selv om det kun er få timer om ugen ellers kan man ikke år efter år hæve

og fem og tyve timersreglen sender et klart signal til de indvandrerægtepar hvoraf den ene i dag de facto er hjemmegående på fuld kontanthjælp reglen betyder at de kan miste den enes kontanthjælp hvis de ikke lever op til beskæftigelseskravet knap hver

og fem og tyve timersreglen eller begge dele er ikkevestlig

meget stort tal

og fem og tyve timersreglen understøtter vi et af grundelementerne i

er den aktive beskæftigelsesindsats her er det afgørende at kommunerne løfter indsatsen for de personer der er på kontanthjælp uanset om de er af dansk eller udenlandsk oprindelse for kontanthjælp er og skal være et midlertidigt forsørgelsesgrundlag det har jeg gentagne gange slået fast lige nu er

i mindst fem år af dem har syv og tredive procent hverken modtaget løntilskud virksomhedspraktik eller vejledning og opkvalificering det seneste år

ikkevestlig baggrund er det en og fyrre

fået et tilbud det seneste år seks og tyve procent har ikke fået et tilbud de seneste to år

seneste tre år så tallene viser jo desværre med al tydelighed at alt for mange kontanthjælpsmodtagere og alt for mange personer med ikkevestlig baggrund går rundt alt for længe uden at få en indsats som kan hjælpe dem tættere på arbejdsmarkedet eller gerne

kommunerne skal have langt større fokus på det område det skylder man

i den forbindelse vil jeg gerne her i dag fremhæve odense kommune odense kommune

på baggrund af helbredsproblemer har været friholdt fra en jobrettet indsats konkret fandt kommunen i en stikprøve at det blandt ikkevestlige indvandrerkvinder blot var en ud af ti der reelt var så syg

ikke kunne deltage i en aktiv beskæftigelsesindsats

indvandrerkvinderne i odense var med andre ord fejlagtigt overladt til sig selv og fik ikke hjælp til at komme tættere

jo desværre at der er noget at komme efter hvis kommunerne får kigget de her sager efter i sømmene regeringen vil derfor tage initiativ til at undersøge kommunernes brug af

været tidligere og som ikke mindst dansk

sanktionsreglerne skal anvendes systematisk og konsekvent hvis der er personer som reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet her nytter det ikke noget

et klart signal om at der er mulighed for at anvende sanktioner og jeg sender et klart signal til kl og kommunerne om

vil jeg på baggrund af kls forslag overveje hvilke politiske initiativer der eventuelt skal tages både for at få et mere

en styrkelse af det sanktionsregime som gælder satspuljepartierne har desuden afsat godt

der har været i systemet i mindst fem år

flere skal med blev meldt til landets kommuner her i starten af april pengene skal først og fremmest bruges til at ansætte flere frontmedarbejdere i jobcentrene det drejer sig blandt andet om jobkonsulenter og sagsbehandlere der kan være med til at afklare situationen for de godt syvogtyvetusind personer i målgruppen og sikre at de efterfølgende hjælpes videre initiativet omfatter også de borgere som skal

af puljen er truffet beslutning om at kommunerne får udbetalt pengene i tre rater det skal sikre

i flere frontmedarbejdere dernæst at kommunerne får afklaret

for det er noget af det som vi ved virker det er jo ikke alene en gevinst for den enkelte men også for samfundet der som minimum sparer

som led i udmøntningen af satspuljen er det også besluttet at der udpeges et ambassadørkorps der skal være med til at sprede de gode erfaringer på området til hele landet

udsatte borgere til småjobs

nævne at jeg er meget optaget af hvordan vi kan få de gode resultater til at sprede sig som ringe i vandet

er bestemt andre kommuner end odense der kan lære af de erfaringer som man har gjort sig her ambassadørkorpset er ét middel et andet middel er at vi skaber mere åbenhed om

kommunernes resultater gennem benchmarking derfor er vi i fuld gang med at udvikle et benchmarkredskab som kan vise hvilke kommuner der gør det bedst og hvor man kan kigge hen hvis man som kommune gerne vil lade sig inspirere det er vigtigt at kommunerne får mulighed for at lade sig

og lære af hinanden jeg vil gøre mit for at skabe gennemsigtighed og mere viden om hvem der samlet set gør det godt og hvem der gør det mindre

vigtigt redskab for rigtig mange kommunalpolitikere

kan få endnu mere viden om hvad der sker

som har en effektiv beskæftigelsespolitik som det sidste

at regeringen har store ambitioner om også at afbureaukratisere og forenkle beskæftigelsesindsatsen målet er klart medarbejdere i

sektor skal have tid til at løse kerneopgaver i stedet for at spilde tiden på unødvendig kontrol papirarbejde og meget andet borgerne skal have en meningsfuld indsats der er til at forstå jeg tror på

forenklet beskæftigelsesindsats hvor medarbejderne i jobcentrene

vil få flere i arbejde og væk fra offentlig forsørgelse det gælder

skyld også personer med udenlandsk oprindelse

det og meget andet vil jeg glæde mig til at diskutere med folketingets partier her i dag

super relevant og ikke mindst afgørende tema

at sikre en højere beskæftigelsesfrekvens

at bidrage på arbejdsmarkedet

jeg gerne understrege at jeg er af den helt klare holdning at alle der bor i danmark skal bidrage til det danske samfund og det vil jeg gøre mit til også kommer til at ske da vi i den

var den altoverskyggende udfordring jo at få styr på den voldsomme tilstrømning af flygtninge

at jeg tør vove den påstand at vi er nået ganske langt med at håndtere tilstrømningen siden to tusind og femten men det betyder ikke at

arbejdet er klaret og slut tværtimod nu gælder det om at sørge for at vi ikke gentager årtiers fejlslagne integrationspolitik men at vi møder de udlændinge der kommer til danmark med en klar forventning om at man skal deltage aktivt i samfundslivet at man forsørger sig selv og sin familie

normen i danmark netop er selvforsørgelse via beskæftigelse det er galt nok at så få indvandrere og efterkommere er i arbejde og at så mange

det bliver så ikke bedre af at vi ved at det i høj grad er kvinder med ikkevestlig baggrund der ikke er på arbejdsmarkedet og helt skævt og uacceptabelt

er det når den manglende deltagelse på arbejdsmarkedet skyldes normer og værdier som man har taget med hjemmefra de hører ikke til i danmark

eller mand et vigtigt skridt i retning

af bedre integration tog vi med indførelsen af integrationsydelsen i september to tusind og femten lige efter v regeringens tiltrædelse

at komme til danmark og modtage høje sociale ydelser og lige så vigtigt er det at det skal kunne betale sig at arbejde for det er ikke rimeligt

og samtidig får en hverdag til at hænge sammen eller om man står uden for arbejdsmarkedet og lader sig forsørge af det offentlige når man ikke arbejder

man heller ikke en del af det fællesskab som arbejdsmarkedet

som er så centralt i danmark og som er en

forudsætning for at integrationen i bred forstand lykkes indførelsen af integrationsydelsen kan selvfølgelig ikke stå alene og det gør den heller ikke derfor tog regeringen efter at have fået de økonomiske incitamenter bragt i en bedre balance fat på grundlæggende ændring af de krav som vi stiller og den hjælp som vi yder til nyankomne når de skal integreres i danmark vi indgik i to tusind og seksten en ambitiøs tror

aftale med både kommuner og arbejdsmarkedets parter med henblik på at gøre det nemmere for

på arbejdsmarkedet vi gik efter at vende tilgangen til integrationen så vi nu siger at man skal bidrage og man skal gøre en aktiv indsats det handler først og fremmest om

få en hurtig kontakt til arbejdsmarkedet alle nytilkomne skal nu mødes med en klar forventning om at de både kan og skal bidrage alle er nu jobparate indtil det modsatte er bevist og skal hurtigt i job eller

med integrationsgrunduddannelsen

får flygtninge og familiesammenførte til til flygtninge helt nye muligheder for at komme i job få adgang til både praktisk oplæring i en virksomhed og til offentligt betalt skoleundervisning med en faglig opkvalificering og danskuddannelse det er min faste overbevisning at vi med de mange initiativer

der ligger i to og trepartsaftalerne har taget hul på en ny tilgang til integrationsopgaven

og familiesammenførte med tre

ophold er for eksempel steget fra tre og tyve til otte og tyve procent

to tusind og femten til december to tusind og seksten

og den politik som regeringen har indført også om et opgør med den misforståede tolerance og hensyntagen der tidligere har præget tilgangen til nytilkomne

at vi jo ikke har råd til at stå med en økonomisk regning

indvandrere og deres efterkommere så har vi i hvert fald

råd til den værdimæssige regning der vil blive forbundet med det hvis ikke vi får flere ud på arbejdsmarkedet

i det danske samfund vi har talt om krav og forventninger til alle det har vi talt om meget meget længe

tilstrækkelig grad fulgt op på det men når man bor i danmark skal man lære sproget og man skal tage det danske værdisæt til sig her i landet er det altså normen at man forsørger sig selv og sin familie det kan ikke nytte noget at vi ikke tør tale om emner fordi de af nogle kan blive opfattet som kontroversielle der er behov for at vi siger tingene åbent og ærligt som de er og at vi siger ærligt

ikke nytter at man holder ikkevestlige indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet

vi kan og skal skubbe på for at bryde de traditioner som vi ved der er som holder ikkevestlige indvandrerkvinder uden for arbejdsmarkedet

danske traditioner der styrer vi har ikke stereotype kønsrollemønstre som giver udslag i social kontrol tværtimod her

og ikke mindst de unge piger og kvinder det her jo går ud over hvis de bliver holdt uden for arbejdsmarkedet og hvis de bliver holdt i et fast greb af social kontrol at de får samme muligheder som alle andre gør i danmark muligheder for uddannelse muligheder for job muligheder for selv at bestemme vi skal stille klare krav og forventninger til nyankomne udlændinge

seneste to års tiltag har taget nogle meget vigtige skridt i forhold til

bedre integrationsindsats men vi er så langt fra i mål lige nu derfor

jeg også glad for at vi tager debatten her i dag jeg håber så bare

på ærlig vis siger hvad det er der fungerer og hvad det er der ikke fungerer og ikke er bange for at diskutere de ting som af nogle bliver opfattet

vi kan stille nogle spørgsmål til det som regeringen i dag har fremlagt for det har vi decideret nogle

gode spørgsmål

vi efterlyser handling både fra regeringen og et flertal her i folketinget tv to programmet er det sådan man bliver dansk blev for eksempel vist i fjernsynet i går og det viste med al tydelighed at der hos mange flygtninge er en uacceptabel adfærd i forhold til det at tage og passe et arbejde mange mødte ikke op til deres sprogpraktik en person ville ikke

man sige gik hjem i protest og en gik tidligere fra jobbet for at hente børn selv om man godt vidste at man skulle blive der til klokken seksten altså det var en slendrian uden lige

en hel del der slet ikke mødte op mange var jo komplet ligeglade og gad ikke bidrage en utrolig dårlig arbejdsmoral var der tale om

integrationsministerens ministerium viser bla at fire og firs procent af syrerne

for eksempel fem og tres procent det er ikke i orden og det er et kæmpe

der sker alt for mange handlinger i dag hvor det er at man viser kulturelle og religiøse hensyn hvor man siger at

man indordne sig efter de forhold der er

det vi alle sammen skal gøre hvis vi altså gerne vil være selvforsørgende der skal langt oftere fratages ydelser det er vores holdning og det har vi arbejdet for rigtig længe vi hører nu at regeringen også vil gå ind i den sag med oprejst pande og gøre noget ved det

så i tvivl om hvad det er der reelt kan ske ved det når det er at regeringen udelukkende vil sende signaler til kl om

være konsekvente i det hele taget

skal vi ikke integrere flygtninge her i landet flygtninge skal ikke gøres til indvandrere det er det der sker i dag og det er ikke i orden sidste år afslørede tv to programmerne moskeerne

hvordan muslimske kvinder blev holdt i en skarp social kontrol og blev holdt uden for arbejdsmarkedet

åbenbart roden til alt ondt jovist var det fint med de sociale ydelser det var godt nok men man ville helst leve i sit eget parallelsamfund

det mener jeg og dansk folkeparti er dybt forargeligt disse mennesker skal vi hjælpe tilbage til et sted hvor de føler sig langt bedre tilpas med deres kultur og med deres tro og det er ikke inden for dette kongeriges grænser indvandrere og efterkommere med ikkevestlig herkomst kostede i to tusind og fjorten de offentlige kasser tre og tredive milliard kroner det svarer rundt regnet til halvfems million kroner om dagen

der kom over enogtyvetusind nye migranter

vandrende til danmark op ad motorvejene derfor

og et flertal i folketinget inklusive regeringen sidder på hænderne vi taler ofte om at

er holdbar nogle partier foreslår at vi danskere skal være længere på arbejdsmarkedet og imens går der mennesker rundt i danmark som ikke vil bidrage og som altså koster tre og tredive milliard kroner årligt netto

tror regeringen i forhold til den besvarelse de

man må sige har stået i stampe i årtier for der er ikke nogen integrationsplaner som reelt har virket man skal yde for at nyde

at ni og fyrre procent af de fem og tyve til fire og tres årige med ikkevestlig oprindelse trods utallige år i landet ikke er i arbejde og at de dermed belaster den offentlige økonomi uhensigtsmæssigt i to tusind og fjorten kostede ikkevestlige indvandrere og efterkommere den danske stat tre og tredive milliard kroner at skiftende integrationsindsatser over for ikkevestlige indvandrere og efterkommere ikke har vist sig tiltrækkelige og at integrationsopgaven overordnet set har vist sig at være umulig det skyldes den store ikkevestlige indvandrings kulturelle og religiøse baggrund

det er den ene ting man siger men så kommer det klare budskab som vi har hørt flere gange her i salen flygtninge skal ikke integreres i det danske samfund

job at få men det handler meget om indstilling og så længe det er man er her så mener vi i dansk

man skal bidrage men vi synes det problem at flygtninge gøres til indvandrere fordi vi jo har set i årtier

til at integrere og derfor

skal have en hjemsendelsesstrategi for de grupper af flygtninge

et job det er jo virkeligheden

dansk folkeparti har den holdning som det eneste parti her i folketinget

må integrere flygtninge det er en klar politik

fordi de ikke er ude på arbejdsmarkedet

at få flygtningene ud på arbejdsmarkedet

trods alle mulige andre uenigheder

er alle andre partier enige om at den bedste vej til at

at komme i gang på arbejdsmarkedet

til hvad det er der foregår man kunne jo starte med at se det tv to program der var i går

som har en uacceptabel adfærd og en rigtig dårlig indstilling til det at tage et arbejde der kunne man starte med

danske samfund særlig kvinderne vi må nok erkende at det er sværere kræver mere koster mere og tager længere tid at få omplantet mennesker fra andre kulturer til det højt specialiserede danske arbejdsmarked men vi skal selvfølgelig

det er tværtimod vores pligt som samfund at lære af de utallige fejl og også de succeshistorier som nu er en del af vores fælles erfaringsgrundlag den første vigtige lektie er at antallet af nye opholdstilladelser betyder meget for vores samfunds muligheder for at sikre en god integration på arbejdspladserne der er selvfølgelig enkelte flygtninge som spadserer lige ind bag et skrivebord som softwareprogrammører eller bygningsingeniører

det er dejligt at se danske virksomheder ansatte og flygtninge finde sammen til glæde og gavn for alle men når tvet er slukket skal vi også være ærlige over for hinanden der er meget langt mellem de historier langt langt de fleste flygtninge og deres familiesammenførte er ufaglærte mange er analfabeter og nogle har aldrig haft det vi forstår som et lønarbejde de fleste bliver ikke overlæger lige foreløbig langt de fleste skal i første omgang finde ufaglært arbejde

som i forvejen bliver mindre og mindre de nye medborgere står altså nede på jobcentret og skal snakke med de samme sagsbehandlere som

skal hjælpe de danske ufaglærte med at komme i gang

de samme virksomheder i de samme brancher og leder efter de samme jobåbninger vi beder altså igen de lavest lønnede og de kortest uddannede danskere om at træde et skridt til siden og skabe plads til flere når endnu en vellønnet og godt uddannet person udtaler at vi har plads til flere udlændinge forstår jeg godt hvis der skulle sidde en enkelt arbejdsløs ufaglært og tænke hvem er vi der menes vist at

har plads til flere det er jo i praksis de ufaglærte der skal kæmpe om de samme timer som rengøringsassistent eller lagerarbejder eller på weekendvagt i opvasken selv om nye tal viser at der er en stigning i antallet af flygtninge

og familiesammenførte der har fået job er det stadig fra et meget lavt niveau inden for fem år

men det er langtfra godt nok andre undersøgelser dokumenterer samtidig at udlændinge har svært ved

bide sig rigtig fast på det danske arbejdsmarked den endelige pris for den lavere beskæftigelsesgrad er omdiskuteret men

nødhjælp i nærområderne derfor bør vi selvfølgelig interessere os for den økonomiske side af sagen men det er mindst lige så vigtigt at folketinget også forholder sig til de sociale konsekvenser af det alt for høje antal udenlandske familier

af andre vi har brug for at bidrage for at være til børn har brug for

der har været i arabisk tv hele dagen alle har godt

hver eneste gang en far eller mor får ordentligt fat på arbejdsmarkedet øges børnenes chancer for at få en uddannelse og et godt liv ingen socialpolitik er bedre end fast arbejde derfor har vi støttet integrationsgrunduddannelsen med alle dens små fejl og mangler

forslag om at erhvervsuddannelse skal tælle med i beskæftigelseskravet for få permanent opholdstilladelse derfor har vi støttet odense kommune i deres arbejde med at vende bunkerne

vi modstandere af dansk først arbejde bagefter

er tilhængere af arbejde først dansk imens og derfor har vi

at det uddannelsesforløb der i dag gælder for unge

udvides til nogle af de indvandrerkvinder der har været på kontanthjælp

er tilhængere af en stram udlændingepolitik fordi vi ønsker at reducere antallet af asylansøgere og familiesammenførte fra ikkevestlige lande vi er glade for at kunne finde sammen med regeringen om det her

samtidig af den opfattelse at integrationspolitikken har haltet en smule det seneste stykke tid

i dag kan være medvirkende til at vi nu også indstiller den politiske opmærksomhed på at sikre at de nye medborgere får en plads i vores samfund og

af radikale venstre sf og alternativet

nye tal viser at antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge der har fået job er tredoblet det er meget glædeligt hver gang fem af disse borgere kommer i arbejde styrker det samfundsøkonomien med en million kroner derudover får endnu flere familier glæden og stoltheden ved at tjene sine egne penge og bidrage til samfundet folketinget er dog samtidig opmærksom på at alt for mange flygtninge og familiesammenførte stadigvæk er på offentlig forsørgelse det er hverken økonomisk eller menneskeligt holdbart folketinget støtter derfor de politiske initiativer der er aftalt med arbejdsmarkedets parter og kommunernes landsforening folketinget udtrykker desuden sin opbakning til at stadig flere flygtninge erklæres jobparate og opfordrer samtidig virksomheder og medarbejdere

der har været gennem tiden jeg tror det er tre og tyve

al erfaring viser at på mange områder er vi simpelt hen for forskellige kulturelt socialt og så videre

at fokuserer på at gennemføre flere stramninger

vi kan godt have en diskussion om om alle dem der nu er kommet skal integreres eller

det kan vi så være uenige om men men hvis man har det synspunkt

ønsker at der kommer flere stramninger

i folketingssalen som hvis de bliver gennemført vil betyde at der kommer færre asylansøgere til danmark så antallet kan komme

de forslag hvis de har til hensigt at nedbringe antallet af asylansøgere der søger mod

opholdstilladelse og særlig selvfølgelig hvis det er folk der er her på tålt ophold og hvis det er afviste asylansøgere ja så er vi selvfølgelig meget interesseret i at diskutere hvad der skal til for at få flere af dem sendt hjem det er bare

i rigtig rigtig mange år tidligere og der har man ikke gjort noget i har haft fire år i regering før

dansk folkeparti og den nuværende regering

columbusæg som socialdemokraterne nu har fundet der gør at vi kan sikre integration på det her område for

sige udlændinge er jo folk der har dansk statsborgerskab men hvis de har en permanent opholdstilladelse

som ikke har en permanent opholdstilladelse og her understreger jeg selvfølgelig særlig afviste asylansøgere folk

er vi mere end villige til at diskutere hvad der skal til for at få dem sendt hjem så jeg beder bare om at når vi diskuterer muligheden for at hjemsende udlændinge at vi prøver at adskille

grundlæggende problem med hensyn til de integrationsstrategier der har været og her kritiserer jeg ikke regeringen eller skiftende regeringer men jeg kritiserer det mentalitetsproblem jeg mener ligger i det nemlig det forhold at man år efter år efter år har sagt at flygtninge skal gøres til indvandrere fra dag et de skal integreres i det danske samfund og så videre og så videre og

at det gang på gang kuldsejler der vil jeg så nok sige er det ikke på tide at vi begynder at forholde os reelt til det her og så sige at den opgave som den danske velfærdsstat

påtaget sig angående de her integrationsprojekter simpelt hen er en umulig opgave

fra et ikkevestligt land er lovlydige mennesker der har et arbejde der opdrager deres børn ordentligt og som er gode og ordentlige borgere i vores samfund det dækker

også over så det er rigtigt at vi har problemer med integrationen men det er forkert

det dermed ikke kan lade sig gøre vi er store tilhængere af en

vi mener det vil være forfejlet hvis vi sagde til folk der fik asyl i danmark at ambitionen ikke var at de skulle blive en del af det danske samfund men at ambitionen var at de skulle isoleres

jeg mener sådan set at det der må være formålet

skiftende regeringer har arbejdet med er at man per definition bare siger hvis du er trådt ind på dansk grund som flygtning og får asylstatus skal du per definition integreres i

er holdbart hverken økonomisk eller menneskeligt skulle

og ikke lære dansk ikke se deres familie være en del af det danske arbejdsmarked det mener jeg ikke er holdbart så mener

erkende at der hvor der er en vellykket tilgang er der hvor

indvandreren og flygtningen selv gør en meget stor indsats for at tilpasse sig det

droppe alle særkrav når de kommer til danmark

de egentlig have at vide fra starten når de kommer til danmark glem alt om

særbehandling glem alt om særlig påklædning glem alt om særlige krav til mad men tilpas jer det samfund

der er nogle religiøse krav til hvordan tilværelsen skal indrettes hvordan samfundet skal indrettes det er fint at de har de ideer

støder sammen med de beslutninger vi har truffet i folkestyret

må det være deres religion der har vigepligt

har taget det til sig og det er der heldigvis masser af muslimer der har og

kasketten eller tager sløret af fordi de vil tilpasse sig der var også hende syreren

man finder ud af at hvis man vil noget

arbejdsgiverne stiller altså krav vi ser

nuanceret til tingene og også fremhæver de lyse sider de gode historier

med ordførerens kendskab til arbejdsmarkedets forhold

om den massive brug

som finder sted specielt i forhold til gruppen af flygtninge men jo også i

og som jo i meget meget meget få tilfælde

dansk arbejdsgiverforening kom her for et par dage siden med en udmelding om at det kun er syv procent af dem der gennemfører en virksomhedspraktik der får et ordinært job hvad mener ordføreren om den metode og er der ikke grund til at være lidt opmærksom på at det måske i virkeligheden handler om noget helt andet nemlig at arbejdsløse herunder flygtninge i stor stil bliver brugt som gratis

at komme ud på en arbejdsplads og der ikke virker er det at sidde i rundkreds

så derfor er jeg ikke modstander af virksomhedspraktik eller integrationsgrunduddannelse løntilskud

på brædderne ude i det danske erhvervsliv

rigtigt at det er et ægte dilemma og derfor er vores udfordring på den ene side at få brugt de her beskæftigelsesrettede aktiveringsindsatser og på den anden side

der er støttet arbejde også skal være merarbejde altså merbeskæftigelse det skal være noget arbejde der ellers ikke ville være udført

kan blive enige om at der trænger man enkelte steder til at få strammet lidt op på om den del af lovgivningen også bliver håndhævet godt

er der dog trods alt væsentlig bedre erfaringer med jobeffekten

og vil hægte mig på det ordføreren sagde til sidst nemlig at der trænges til nogle opstramninger for ordføreren var inde på noget som jeg også er meget enig i

fortrænger ordinære job og lukker døren for de mange arbejdsløse

vil de redskaber der skulle til for at sikre

det som varehuschefen fortalte mig tog jeg med hjem og det var jamen mattias vi gider slet ikke være under anklage for det her hvis vi skal være det kan vi bare sige nej de føler

set de gør samfundet en tjeneste det er jo ikke dem der ringer ned til jobcenteret og beder om at få folk ud i virksomhedspraktik det er jo jobcenteret der ringer ud til dem og beder dem om om de ikke nok vil tage endnu en i virksomhedspraktik for eksempel en flygtning

vi som politikere skal tage lidt på os det er vores system der presser dem ud i bilka det er ikke bilka der ligger og ringer og beder om

fællesskab det er dybt bekymrende at kun få flygtninge og indvandrere er i arbejde og endnu mere bekymrende er det at mange er på offentlig forsørgelse som beskæftigelsesministeren for lidt siden satte meget konkrete tal på det er ærlig talt ikke godt nok venstre har den klare ambition at alle der bor i danmark skal bidrage til samfundet det betyder også at flest muligt skal i beskæftigelse hvad angår de mange flygtninge der kommer hertil har vi en målsætning om at hver anden skal være en del af arbejdsmarkedet efter tre år i landet det er en ambitiøs målsætning men danmark skal være åben for velkvalificerede udlændinge mennesker der kommer hertil med lyst evne og appetit på at gøre en forskel

for gode af os berøringsangste integration sker nemlig når vi stiller krav og når vi formulerer forventninger

vi befinder os midt i et økonomisk opsving hver tredje danske virksomhed hungrer efter kvalificeret arbejdskraft

vi med debatten i dag åbner øjnene for den kvalificerede arbejdskraft vi modtager med indvandringen nogle flygtninge og indvandrere kan gå direkte i job sådan som andre også har sagt her i dag mens andre har brug for at vi som samfund hjælper det afgørende er at vi stiller krav krav om at man i danmark bidrager og er selvforsørgende via beskæftigelse

og indvandreres tilknytning til det arbejdende fællesskab

vi sikrer flygtninge flygtninge og indvandrere kontakt kendskab og tilknytning til arbejdsmarkedet derfor har vi med indførelsen af integrationsydelsen bragt balance i de økonomiske incitamenter det skal altid kunne betale sig at arbejde og der skal være en mærkbar økonomisk gevinst ved at være i arbejde frem for at være

offentlig forsørgelse

er en afgørende forudsætning for at blive integreret

derudover indgik vi sammen med kommunerne og

arbejdsmarkedets parter to og trepartsaftaler hvor integrationsuddannelsen den såkaldte

danskundervisning er helt centralt med iguen sikrer vi at de der kommer hertil finder et fodfæste på arbejdsmarkedet som senere skal give et godt afsæt til et fremtidigt job i danmark topartsaftalen består af en række ambitiøse og mere fleksible initiativer til kommunernes integrationsindsats først og fremmest møder kommunen nu flygtninge som jobparate og dernæst har vi styrket de virksomhedsrettede indsatser med iguen topartsaftalen er resultatorienteret og derfor er det økonomisk attraktivt for kommunerne at intensivere integrationsforløbene desværre ser vi lige nu at nogle kommuner ikke er konsekvente nok når det gælder

jeg kan afsløre at vi har et stort arbejde foran os i juni sidste år blev kun tre hundrede og syv og tyve af mere end

hundrede ikkevestlige indvandrerkvinder erklæret jobparate

hundrede kvinder blev erklæret aktivitetsparate en analyse fra danmarks statistik bakker desværre op om de her bekymrende tal ikkevestlige indvandrerkvinder er kun

beskæftigede som kvinder med dansk oprindelse odense kommune ser en lignende tendens og de vendte så om man så må sige stakken af kontanthjælpssager på hovedet i et tæt samarbejde mellem kommunens socialoverlæge og lokale læger iværksatte de en fokuseret indsats for de aktivitetsparate borgere

tværfagligt fællesskab mellem sagsbehandlere ledelse

sagerne og fandt at med skånetilbud kunne ni ud af ti kontanthjælpsmodtagere få en tilknytning til arbejdsmarkedet odensemodellen skal i mine øjne utvivlsomt inspirere

det er vigtigt at vi deler gode erfaringer med hinanden for hvis vi rykker fem tusind i job giver det en årlig gevinst på hele en

hurtigst muligt at sætte dem i tilknytning til arbejdsmarkedet finansministeriets analyser om flygtninges nettobidrag taler et sprog som næppe kan misforstås de personer der kommer til danmark for at arbejde giver et økonomisk plus på det statslige regnskab og vi ser lige nu at udenlandsk arbejdskraft både tager ufaglærte og højt specialiserede job danske virksomheder skal have gavn af indvandringen for danmark vinder når ideer arbejdskraft og varer krydser landegrænser derfor er det væsentligt at vi fortsat stiller krav og formulerer forventninger til de flygtninge og de indvandrere der kommer

at ni og fyrre procent af de fem og tyve til fire og tres årige ikkevestlige indvandrere er uden arbejde og dermed ofte modtager overførselsindkomst

ikkevestlige indvandrere og efterkommere i to tusind og fjorten udgjorde en nettoudgift på tre og tredive milliard kroner regeringen arbejder derfor for at udnytte opsvinget til at flere kommer i beskæftigelse at regeringen har indledt dialog med kl om effektiv brug af sanktioner vil undersøge kommunernes brug af lægeerklæringer og vil modvirke traditioner om at kvinder ikke kan og skal arbejde at regeringen og dansk folkeparti har indført kontanthjælpsloftet

og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen så det bedre kan betale sig at arbejde fører en stram udlændingepolitik så kommunerne kan fokusere indsatsen og i løbet af to tusind og sytten vil drøfte hvordan den aktuelle hjemsendelsesstrategi hvori blandt andet indgår

som blev aftalt med den seneste finanslov kan styrkes

fokus på det her med ikke at acceptere

uden en jobrettet indsats altså med andre ord

det der skete og er sket i odense kommune for det tredje er der en yderligere opfordring til at vi via benchmark og sammenligninger af

den kommunale indsats kan sikre at vi udbreder viden om hvem der gør det godt og har fundet nogle gode måder at håndtere opgaverne på

det fjerde et eksempel jeg vil nævne

hele fokusområdet omkring at afbureaukratisere og forenkle beskæftigelsesindsatsen

jeg har forstået det på den måde at ordføreren ønsker at der bliver stillet krav til de udlændinge der kommer her til danmark og at der skal føres en konsekvent politik på området hvordan vil man helt konkret sikre at kommunerne lever op til de muligheder der er i lovgivningen

trække i ydelserne hos dem som

holde fast i at det her er en opgave vi har sammen og det er en opgave hvor

og vi bruger de gode eksempler til at lade os inspirere

som jeg mener man bliver nødt til at adressere i det her og så vil jeg sige er sandheden når det kommer til stykket ikke det forhold

synes det er ubehageligt at lave en decideret hjemsendelsesstrategi hvor man fortæller

integrationsprojekt i søen som ikke har en kinamands chance

ligesom de andre integrationsprojekter fordi det altså også er en utopi at man ved et trylleslag bare kan sige

et samarbejde mellem folketing regering og kommuner som skal holde sig

et fælles mål for øje nemlig at sikre at er man her i danmark og bor man her i danmark så bidrager man positivt til det her samfund og det gør man bedst ved at være i beskæftigelse og der mener jeg og der er det venstres holdning at

jeg mener simpelt hen den danske velfærdsstat har påtaget sig en opgave som den ikke kan løse og det kommer til at få konsekvenser konsekvenser for vores børn og børnebørn at man bare uden videre gør flygtninge til indvandrere jeg mener at det er helt fejlslagent og jeg mener faktisk at det er på tide

er en markant forskel på om man gør en positiv økonomisk forskel

af om man er i beskæftigelse eller ikke er i beskæftigelse og for venstre

er det altså vigtigt at hvis man er her i danmark deltager man i det arbejdende fællesskab og bidrager

positivt både menneskeligt socialt og økonomisk

fået påkaldt mig hendes opmærksomhed

tænker man så er vi her igen der har været en tv udsendelse i tv to med nogle kedelige eksempler på hvordan

har forholdt sig til et praktikforløb

ordføreren for dansk folkeparti til at sige følgende generalisering om en hel befolkningsgruppe nemlig ikkevestlige

man vil gerne rage til sig af sociale ydelser

så tak for sådan en rigtig god konstruktiv tilgang til hvordan vi skal få et godt samarbejde med mennesker der nu engang befinder sig her i landet jeg håber at ordføreren forstår ironien så sker der også en

vi taler jo om to forskellige grupper der er her af forskellige årsager

forskellige regler for deres ophold de har forskellige udfordringer og derfor er det også forskellige løsninger der skal til de to grupper jeg taler om er selvfølgelig flygtninge og indvandrere det er jo to forskellige grupper

skal i virksomhedspraktik fra dag et men det er jo bare ikke det der sker de bliver jo ikke tilbudt et ordinært job man bruger i stigende grad det redskab der hedder virksomhedspraktik hvor det er dokumenteret også med svar fra ministeren til mig at det

resten bliver brugt som gratis eller billig arbejdskraft især i supermarkeder byggemarkeder og rengøring det er jo altså ikke småting vi taler om i to tusind og femten var der flygtninge i virksomhedspraktik svarende til otte tusind seks hundrede og to fuldtidspersoner otte tusind seks hundrede og to fuldtidspersoner det er job der burde have været udført og aflønnet på normale overenskomstmæssige vilkår hvis vi tager dansk supermarked og det var jo så den anden side

udsendelse og det er at de har sat fokus på hvordan

otte tusind ni hundrede og en og tres personer igennem virksomhedspraktik det er ikke flygtninge alle sammen men det er langt hovedparten af dem

tretten halvfems fuldtidspersoner eller en sparet lønudgift på fire hundrede og sytten

samtidig siger dansk supermarked at de

nogen intentioner om at folk skal ansættes i ordinære job for hvis de skulle forpligte sig til noget i den retning kunne de jo ikke have alle de her mennesker gående

det er jo det positive eksempel for der siger man

til de her flygtninge vi vil gerne gøre brug af jeres arbejdskraft vi vil gerne hurtigst muligt i en situation hvor i får et ordinært job og hvad var resultatet det store flertal af dem gennemførte praktikken og de fik det job

min hovedanke imod den arbejdsmarkedspolitik man fører over for flygtninge og også i stort omfang over for gruppen af ikkevestlige indvandrere er lige nøjagtig at man bruger dem som gratis arbejdskraft det er skadeligt for integrationen og det er skadeligt for de danske

abstrakt fjernt forhold til alt det der omgiver os

marx das kapital og så få løsningen på alle ting

en teoretisk disciplin jeg er enig med ordføreren i at der skal sondres imellem flygtninge og indvandrere og ja

at man gør flygtninge til indvandrere fra dag et og faktisk har gjort det hele tiden jeg vil gerne sondre jeg vil gerne sige at okay så lad os

kommer hertil men de skal selvfølgelig hjem igen

man blev utopisk i det her spørgsmål altså at flygtninge selvfølgelig

og indvandrere i det her land og til den danske befolkning og de udfordringer der helt klart er ved

lad os sende dem ud som billig arbejdskraft det er jo essensen af den politik der bliver ført der er også nuancer og andre tiltag ja men det er hovedessensen i det og så lad os ellers fattiggøre den gruppe ud fra en eller anden fuldstændig utopisk forestilling om at det skulle gøre det nemmere

var udgifterne til ikkevestlige indvandrere og efterkommere på tre og tredive milliard kroner netto det svarer til halvfems million kroner om dagen mener enhedslisten at det er er rimelige udgifter eller mener enhedslisten at det er udgifter

de

ind på det danske arbejdsmarked

bruger dem som gratis arbejdskraft

det er skadeligt for de pågældende for de lærer jo ikke hvad det vil sige at være en del af en arbejdsplads på lige vilkår med kollegaerne både løn og

til dem fordi det jo er helt tydeligt dansk supermarked er et strålende eksempel at man bruger flygtninge og andre i virksomhedspraktik

skal man bidrage til samfundet

massive antal asylansøgere som vi har set de seneste år

er det helt afgørende at vi fremadrettet får grebet beskæftigelsesudfordringen rigtigt an så vi ikke ender med endnu flere udlændinge på offentlig forsørgelse vi skal ikke

ikke mindst de kvinder som kom hertil op igennem nitten halvfjerdserne og nitten firserne i et anfald af misforstået godhed tænkte vi at det nok var bedst hvis vi gav dem en bolig og en

og der har de så siddet i fem og tyve til tredive år

kvinder som i dag stadig væk er på kontanthjælp selv om de har været i danmark i fem og tyve

og ofte har meget lidt kontakt med andre danskere den allerbedste form for integration er beskæftigelse

også gavnligt at få et netværk uden for sin sædvanlige omgangskreds det er med til at rykke ens holdninger og opfattelse og langsomt men sikkert bliver man en større del af samfundet

herfor men hvordan får vi flere udlændinge i arbejde nu har vi i tredive år passivt set til i forhåbning om at det hele nok skulle løse sig vi er blevet ved med at give dem kontanthjælp uden at stille de store krav og det er jo helt tydeligt at det ikke virker vi er ikke lykkedes med at få størstedelen af dem i arbejde

store aftaler med arbejdsmarkedets parter om at det skal være nemmere for nyankomne at komme i arbejde og vi stiller også krav til danskkundskaber det er alt sammen skridt i den rigtige retning og vi skal fortsætte ud ad den vej

ironisk nok har det store antal af asylansøgere

også fået kommunerne til at tænke ud af boksen vi ser kommuner

på de brancher som har brug for arbejdskraft har brug for ufaglært arbejdskraft for netop at skaffe jobåbninger til nydanskere

er meget mere i den retning vi skal vi skal bruge det opsving som vi står i til også at få flygtninge i job

de har sindssyg svært ved at rekruttere dansk arbejdskraft og og derfor har vi

får uddannet vores flygtninge mod at de så tager dem i job

en type aftaler sådan en type nytænkning som kommunerne er blevet bedre og bedre til

lejerbo i mjølnerparken skulle fratage alle beboerne kontanthjælp og stille et job til rådighed i stedet

det var det der skulle til for at kvinderne også kom ud

så ville man også få dem med så vi

vi ser de gode tendenser i kommunerne men det er klart at det er noget der fortsat skal være fokus på og det er der heldigvis også i

kommet her til landet siden den her forfærdelige flygtningelov

strategien har været at de skal gøres til indvandrere fra dag et og med tiden skal have et statsborgerskab den trappestige

store udfordringer og problemer

bliver integreret jeg tror faktisk at det er den personlige vilje til integration der spiller

hvorfor laver vi så ikke en hjemsendelsesstrategi fra dag et og siger til de her mennesker der kommer her til landet husk på at i

skal gøre jer nogen forhåbning om permanent opholdstilladelse eller

kan blive danske statsborgere mit indtryk er at man stiller dem i udsigt at de kan

også i beskæftigelsestallene helt automatisk men

ikke er i beskæftigelse vi ser jo

tusind og femten viser at fire og firs procent

vil spørge ordføreren for liberal alliance om om det er korrekt at den personlige indstilling

på at incitamenter virker og jeg tror jo stadig væk på at incitamenter

man er mere motiveret for at få et arbejde hvis den ydelse man får er lavere end hvad det vil give at have et arbejde

ikke

er bare en rigtig slendrian i forhold til den personlige indstilling

som ordføreren forudser kan komme i arbejde nogen sinde

og det her selskab om at de står for danskundervisning uddanner vores flygtninge til at blive chauffører mod at de så ansætter dem den investering

at skulle finansiere danskudgifterne

forventer at de tager et job vi forventer at de overholder landets love og regler

forventer at de respekterer vores ytringsfrihed

er omfattet af nogle konventioner hvor vi beskytter dem så længe der er

at de ledige job har været slået

for eksempel at kontakte den lokale fagforening

at jobbene blev slået op på jobnet

så de ledige der søger job har haft muligheden for at få det

jeg vil sige at hvis det arbejde har været gjort og der ikke har været nogen søgning så kan der ikke være nogen tvivl

er en god idé men det er jo det vi skal være sikre på vi hører så tit påstanden om at danskerne

tage de job som østeuropæere og flygtninge tager vi skal bare være helt

de starter med et læringsforløb hvor de får en uddannelse og det er jo ikke billigt for virksomheden

kunne betale sig for virksomheden at ansætte en dansker der var

køre

det hele betalt og det er ikke busselskabet selv der betaler kørekortet

ikke hundrede procent sikker men jeg er næsten overbevist om at hvis det kom dertil at busselskabet fra starten af

diskuterer om vi er gode nok til det vi nu gerne vil

her i danmark og det forespørgselsdebatten adresserer er jo beskæftigelsen for personer med udenlandsk oprindelse i danmark

danmark vinder stort på at vi er et attraktivt land for dygtig arbejdskraft og mange danske virksomheder er dybt afhængige af at kunne tiltrække specialiseret dygtig og kvalificeret arbejdskraft på tværs af grænser

til danmark og som vi skal huske at værdsætte så ser verden i disse år historisk mange flygtninge og derfor har vi også i danmark oplevet at skulle tage et større ansvar end vanligt i hvert fald i en periode historisk

har vi ikke været gode nok til at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked det tror

løbende arbejder med den opgave men så synes jeg

er ærgerligt og hindrende når vi ofte hænger fast

kaster håndklædet i ringen og konstaterer at det er en opgave vi ikke kan klare vores dårlige historik er funderet i en masse dårlige beslutninger og tilgange og jeg synes det er forkert at sige at vi ikke har lært af dem og at vi står over for en umulig opgave danmark er et af verdens mest lykkelige velfungerende og rige lande og derfor synes jeg det er helt klart at vi kan integrere mennesker med en anden baggrund på vores arbejdsmarked og

vi er allerede godt i gang nye tal viser at antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge som har fået job er tredoblet vi har fået en trepartsaftale som har gjort meget vi har et civilsamfund og privatpersoner der løfter en kæmpe opgave med at hjælpe vores nye borgere til rette vi ser også konstant nye virksomheder som byder ind og gerne vil være med og vi ser at flygtningene selv rykker de vil gerne vi er dybt afhængige af det engagement fra

civilsamfund som virksomheder for det er jo dér ude i virkeligheden at livet leves og den rigtige integration foregår så jeg vil gerne her fra talerstolen også sige en stor tak til alle de mennesker og virksomheder som bidrager til det her

et godt eksempel på hvad vi som politikere kan gøre for at sikre bedre rammer

trepartsaftalen før var det sådan at alt alt for mange flygtninge imod deres vilje blev erklæret ikke jobparate fordi de ikke kunne dansk fra dag et og derfor blandt andet ikke kunne logge ind på jobnet og søge job

det var jo helt tosset og derfor blev det heldigvis også lavet om for lidt over et år siden

det kun tre pct der blev vurderet egnet til et job og de blev altså forhindret i at arbejde blandt andet fordi de

en langt større andel arbejdsløse flygtninge som erklæres jobparate end arbejdsløse med dansk statsborgerskab det siger sig selv at sådan en ændring også har en effekt på om det kan lykkes at få folk i arbejde så det går fremad vi er altså på rette vej samtidig må vi heller ikke ryge i den anden grøft for det nytter ikke noget bare at gøre mennesker der reelt ikke kan arbejde på grund af fysiske eller psykiske udfordringer jobparate på papiret

også nødt til have forståelse for at der er mennesker i den her gruppe der har så meget med i bagagen at det ikke er et arbejde eller vores nedbrydende kontanthjælpssystem de har brug for

det er også en forståelse vi må have med når vi nærmest med månedlige mellemrum mellemrum skal have opgjort de allernyeste tal for hvor mange mennesker der er kommet i arbejde efter en år i et helt nyt land som krigsflygtninge nogle gange er det som om vi slet ikke kan forstå og acceptere at det her er en opgave der kræver vilje men også tid

reducerede integrationsdebatten til et spørgsmål om hurtig beskæftigelse arbejde er en vigtig del men det er ikke alt det er også uddannelse det er hverdagstrivsel det er kulturforståelse det er gode fællesskaber det er naboskaber det er kollegaskaber

i én stor samlet pakke gør at mennesker nye mennesker i danmark bliver godt integreret vi skal værdsætte og vi skal sørge for at der er en konstant beskæftigelsesindsats vi skal bakke op om den beskæftigelsesindsats

og vi skal ikke modarbejde den så for at opsummere og gøre det helt kort vi er verdens lykkeligste rigeste og mest velfungerende land og selvfølgelig kan vi gøre det meget bedre end vi har gjort det historisk jeg mener vi er rigtig godt på vej de udfordringer vi står med er nogle vi kan løse

hvis vi gør det i fællesskab og derfor

vedtagelse som socialdemokratiets ordfører præsenterede tidligere

hvor jeg mener at folketinget deler sig op i utopister og realister og jeg mener simpelt hen at

og blevet ved med at tage imod flere flygtninge og gøre dem til indvandrere fra dag et samtidig med at de flygtninge vi engang tog imod og gjorde til indvandrere fra dag et ikke er blevet integreret

sige at vi bliver ved med at fylde på og så regner vi med at på et eller andet tidspunkt lykkes det især hvis man holder nogle skåltaler om hvor gode vi skal være ved hinanden og hvis vi sætter os ned i rundkreds og holder hinanden i hånden og det

enig eller uenig i at det er en god idé at der

det synes jeg er en god idé noget af det vi ved er jo at ventetid særlig i

det at vi parkerer mennesker er noget af det værste det er noget af det der fungerer dårligst i forhold til at komme

lov til at arbejde fra dag et vi ved at ventetid er noget af det der ødelægger mennesker det ødelægger i øvrigt også danske statsborgere som bliver arbejdsløse hvis de ikke kommer i arbejde hurtigt jamen vi ved at ventetid er noget af det der påvirker os som mennesker og og gør os

kunne det være et mål i sig selv at de får

dansk statsborgerskab altså det er den trappestige som man forestiller sig

flygtninge og indvandrere danmark kan tåle

danmark også i fremtiden skal være verdens lykkeligste land og

virker i stedet for at bruge noget af det

synes jeg faktisk at trepartsaftalen og de muligheder der ligger der har

der kommer ud på arbejdsmarkedet efter igu aftalen for eksempel

når vi taler om god integration eller god behandling af flygtninge

den simple grund at der skal mange andre ting til som ordføreren nævnte det men jo også fordi cirka halvdelen af flygtningene

ikke er i stand til at arbejde hvordan skulle det så hjælpe dem at piske dem ud i det arbejde så er det bare jeg spørger ordføreren hvorfor man så tilslutter sig

vedtagelse hvor der faktisk står folketinget støtter derfor de politiske initiativer der er aftalt med arbejdsmarkedets parter og kommunernes landsforening for den røde tråd i det som integrationsministeren jo også sagde var

dag et så kan vi altid finde ud af om de måske har nogle problemer der gør at

arbejde alligevel altså den ikke særlig røde tråd hvis

det ord er jo at arbejde er løsningen på alt

vi vi gjorde hidtil var at vi ligesom sagde at jamen der er et absolut krav om at du skal kunne dansk før du overhovedet kan bruge de systemer

er super super super motiverede og det skal vi gøre alt

ikke er i stand til at arbejde på grund af fysiske eller psykiske hindringer og det skal

helt alvorligt det var også det jeg understregede i min ordførertale og så er det bare jeg siger det

nødt til at se på for eksempel kvindernes realkompetencer

ordentlig ud på arbejdsmarkedet jamen det gør de blandt andet ikke

og have andre lidelser som gør at de skal have et andet tilbud det er jo desværre mekanikken i det man har aftalt og det er jo i modsætning til det ordføreren siger så det er derfor at det undrer mig at at man sådan fuldstændig ukritisk

mekanikken en anden vigtig mekanik er den jeg påpegede i min tale altså den massive brug af virksomhedspraktik som i realiteten jo kun er

arbejde hen imod at det bliver bedre og bedre jeg synes det er rigtig vigtigt at vi

virksomhedspraktikken jeg synes

se det men i går aftes blev der på tv to vist en udsendelse

man følger en arbejdsplads bilka i odense

har fem og tyve pladser til rådighed for praktikanter den pågældende dag var der ni personer der kom om

morgenen nogle lidt forsinket og i løbet af dagen var der i alt tretten

der aldrig nogen sinde dukkede op

er dårlige undskyldninger om private forhold og lignende men handler det reelt ikke om en dårlig indstilling til arbejdet

er at man ikke dukker op i stedet for at

mulighed for at komme ud at lave frivilligt arbejde med det samme de skal kunne komme ud at blive en del af samfundet med det samme

vi ved at det er det der hjælper vi ved

i det sekund de kommer til danmark fordi de har rejst langt

til at finde eksempler der ikke lever op til den virkelighed vi gerne vil

jeg vil ikke afvise at der kan være mennesker der ikke er motiverede både

og folk med dansk oprindelse men igen det er der tegner hele billedet

tegner hele billedet når jeg er ude at snakke med folk så synes jeg

iværksætterprojekt med muslimske kvinder som har været her i rigtig mange år

man har haft fokus på den her gruppe og

somalisk kvinde der i ti år har gået med en drøm om at blive iværksætter

hun nu endelig har fået opbakning til

har lavet sin egen somaliske

vi faktisk enige rigtig langt hen ad vejen i radikale venstre er vi jo imod fattigdomsydelserne netop fordi de gør familier

og børn der vokser op i fattigdom har altså færre muligheder og risikerer endnu mere marginalisering de kan slet ikke have al den ros nede hos ministrene nu bliver der

både de gode og de dårlige tale åbent om problemerne om den sociale kontrol der foregår og vi skal have forventninger til hinanden stille krav til hinanden integrationen er tæt knyttet til uddannelse og arbejde

mener vi så at integrationsindsatsen starter dag et for dem der kommer hertil

vi mener der er brug for et fortsat opgør med den hidtidige tilgang hvor integration først begynder når asylansøgere har fået

passivitet og som samfund har vi ikke råd til at holde så mange mennesker passive så længe det har åbenlyst store konsekvenser vi har ikke råd til at flygtninge tilbringer op til det første år eller i øjeblikket længere i asylcentre uden at komme i gang med en aktiv tilværelse der selvfølgelig leder frem mod selvforsørgelse og derfor skal der turbo på integrationsindsatsen

vi kunne for eksempel også tale om at der kun er en procent af danske efterskoleelever der har minoritetsbaggrund at der kun er

politibetjente der har

viden og indsigt og dokumentation tale om

og når kvinder med minoritetsbaggrund udsættes for social kontrol så må vi som samfund

sige fra og selvfølgelig

dem det gælder i øvrigt både kvinder og mænd

unge efterkommere uddanner sig bedre og mere kriminaliteten er faldende

stigende

de negative historier skader vi danmark både nu og i fremtiden for nu at citere finansministeren som jo er en af de venstrefolk

af alle efterkommere med ikkevestlig baggrund er

for øje i en ofte ellers ret hård debat

den generation med en aktiv boligpolitik i udsatte boligområder ved at investere i flere pædagoger i daginstitutionerne

for den sociale mobilitet

mennesker for eksempel mennesker med psykisk sårbarhed eller sygdom ikke har brug for og jeg citerer

ud resten af dit liv men derimod at de næsten hver

at finde ud af hvad du kan det var for nu at citere en tidligere

og taler om lige præcis det her åbenhed over for mennesker

os selv eller har nogle lidt andre udfordringer

at man altid roser sig selv af viden og oplysning og så simpelt hen bare fornægter virkeligheden man sætter gang i den der

floskelfabrik om at

og hvis vi bare er gode mod hinanden løser problemerne sig nok

siden flygtningeloven i nitten tre og firs det er det som det radikale venstre altid har stået for

at deres eget synspunkt har spillet fallit

simpelt hen ikke er en farbar vej

adressere de virkelig massive problemer der er med integration og indvandring

så jeg kunne jo adressere præcis det samme spørgsmål til

jeg synes at realistiske løsninger ligger er når vi taler direkte om problemerne det var nogle af dem jeg nævnte

man skal være realistisk og jeg synes

og løsninger ligger jo både i integrationspolitikken som jeg ikke har hørt et ord om fra dansk folkeparti men selvfølgelig også i det som jeg hører meget om fra

flygtninge asylansøgere til danmark det

gør vi efter min og radikale venstres og et stort flertal i europas mening kun ved at få fælles kontrol over sagerne

hvis vi faktisk melder os aktivt ind i fælles løsninger så kan vi få kontrol så kan vi styre antallet så kan vi måske endda sige præcis hvor mange vi fordeler

at der i dag bliver stillet nogle krav til de flygtninge der kommer her til landet

form af at man skal integrere sig og man skal i arbejde men hvad mener det radikale venstre egentlig

skal der egentlig stilles krav til de mennesker der kommer og hvis ja

have konsekvenser hvis man

hver dag lægger deres mandater til det burde dansk folkeparti da

ganske tydeligt i min ordførertale det har altid været radikale venstres tilgang til beskæftigelsespolitikken og den økonomiske politik

i det hele taget at at tage ansvar og det indebærer at vi både har forventninger og stiller krav til hinanden det skal og

som vi som majoritetssamfund må man vel sige ikke oplever

er ordentligt integreret jeg tror der kan gøres langt langt mere er der nogle mennesker

af arbejdsmarkedet og på bunden af samfundet det skader samfundet økonomisk og det efterlader familier med sociale udfordringer isoleret fra resten af det danske samfund der er selvfølgelig brug for at den enkelte borger tager ansvar for sit eget liv og der er også brug for at samfundet og virksomhederne rækker hænderne frem mod mennesker som ikke sådan bare lige går den snorlige vej ind på arbejdspladserne der er brug for flere forskellige kan vi kalde det træningsbaner og indkørselsramper til arbejdsmarkedet men de skal alle sammen bruges præcist

sf synes ikke at aflønningen under igu ordningen inden for det offentlige er i orden men bortset fra det ser vi det tilbud som et eksempel på hvor vigtigt det er at bruge både arbejdsgiverne og fagforbundene

finde løsninger integrationen forudsætter

at få svar på vi står med nogle udgifter i to tusind og fjorten

til ikkevestlige indvandrere og efterkommere på tre og tredive milliard kroner er det noget

herre karsten hønge på vegne af socialistisk folkeparti

med det her vil vi vise en af de ting som sf

i det næste beslutningsforslag vi skal behandle så snart vi er færdige

skabt af en hovedløs flygtninge og indvandrerpolitik igennem de sidste mange år jeg har ikke nogen løsning

og jeg kan ikke se hvad løsningen skulle være

en uoverkommelig opgave vi står over for og det kommer til

få nogle konsekvenser i de næste mange mange årtier

det

god idé at man først kommer

som flygtning så får man opholdstilladelse så bliver man gjort til indvandrer og til sidst får man statsborgerskab er det en farbar vej

ikke noget behov for at sælge det under men lige præcis det næste som vi skal behandle her i folketingssalen er jo fire forslag fra sf

kan bringe nogle videre men det er slet ikke en løsning på det jeg anerkender fuldstændig at vi står over for en af de største både sociale økonomiske og kulturelle udfordringer

så jeg har ikke på den måde en linje til

man ende som dansk statsborger

bare at sige at alt drejer sig om integrationsplaner og

tidspunkt bliver folk så statsborgere det synes jeg er

radikale venstre roser sig gerne af alle de der gyldne løsninger de altid har

som blandt andet de radikale repræsenterer det

jo meget godt at få præciseret det netop på grund af den måde som dansk folkeparti griber det an på det jeg vil spørge ordføreren til

står mange fornuftige ting i bestemt men en af tingene der står

er jo at man støtter de politiske initiativer der er aftalt i trepartsaftalen og med med kl og regeringen

af de initiativer er jo den her såkaldte integrationsuddannelse og jeg kan da huske

ordføreren og jeg meget enige om at det det måske i virkeligheden handlede om

indslusningsløn ad bagdøren

bare høre om ordføreren så har ændret holdning i forhold til den

den er jo netop en del af de initiativer man henviser

fem og firs kroner i timen men præcis fordi man

vi syntes stod i et urimeligt forhold til andre ansattes nemlig på

nu også lige så meget som et billede på at der hvor jeg tror vi kan finde holdbare løsninger der virkelig kan rykke ved integrationen

i aftaler mellem regeringen kommunerne

arbejdsgiverne og fagforbundene jeg tror virkelig der ligger mange muligheder inden for rækkevidde hvis vi bruger de aftaler

meget eksplicit siges at man støtter de politiske initiativer ville det måske have været meget godt med en bemærkning

vedtagelse om at der altså lige var en ting men ikke var enig i der men lad det nu ligge

jeg har en pointe når jeg har lagt meget vægt på den omfattende og meget massive brug af virksomhedspraktik der finder sted og som jo også er en del af de her initiativer er aftalt og at der i det jo ligger nogle klare indikationer på at der har vi faktisk

nuanceret forhold til virksomhedspraktik løntilskud og andre ting

jeg synes der findes træningsbaner

indkørselsramper som jeg kaldte det som når de bruges præcist faktisk er gode værktøjer og jeg synes ikke det er helt fair at man hænger nogle virksomheder ud der bruger eksempelvis sprogpraktik og som har fået en henvendelse fra jobcenteret

fordi de selv har opsøgt det at bruge de her mennesker som billig arbejdskraft i det omfang det bliver misbrugt tror jeg vi skal

fagforbundene får slået hårdt ned på det men mit indtryk generelt er at rigtig mange konstruktive positive virksomheder

gør det her for at række hånden frem til samfundet og for at hjælpe folk i gang og ikke for at bruge dem som billig arbejdskraft

det ser helt forfærdeligt ud vi har en

ganske lav beskæftigelse for

indvandrere og deres efterkommere i danmark og vi har kort sagt et kæmpe problem de sidste årtiers udlændingepolitik har været en katastrofe

medført at vi har fået en ny underklasse som har meget lav beskæftigelsesprocent hvor rigtig mange er på overførselsindkomst og hvor der er ret store sociale problemer

bestemmes jo halvfems procent af udlændingepolitikken og vel ti procent af integrationspolitikken udlændingepolitikken er det afgørende hvis man tager imod meget store antal mennesker fra meget fremmede kulturer og med et ret lavt gennemsnitligt

ender de på bunden af det danske samfund så kommer der kultursammenstød og sociale spændinger og så vil alt for få af dem komme i arbejde det er uundgåeligt og det er det samme man ser alle steder i europa kombinationen af den type af indvandring som vi har haft i de sidste årtier

medfører den her form for problemer den medfører at man har en gruppe som har meget vanskeligt ved at komme ud på arbejdsmarkederne i vesten selv verdens bedste integrations og jobpolitik vil ikke kunne eliminere de problemer som skabes af en naiv uforsigtig udlændingepolitik derfor er det så afgørende at vi får en udlændingepolitik som baserer sig på virkeligheden som er realistisk

tager højde for hvilke problemer der findes når man har store kultursammenstød og når man får et stort antal mennesker med et lavt gennemsnitligt uddannelsesniveau

at få de mennesker ud på arbejdsmarkedet som nu engang er

det som forespørgslen handler om

hvor der for alvor er forskel på hvad en borgerlig regering gør

venstrefløjen gjorde dengang den havde regeringsmagten og hvad den vil gøre igen hvis den skulle få magten igen den borgerlige regering stiller krav til indvandrerne den sørger for at

velfærdssystemet i danmark ikke er

at være på passiv forsørgelse vi tror på incitamenter vi mener det er afgørende at der er forskel på hvad man får ud af at være i arbejde og hvad man får ud af at være på overførselsindkomst derfor skal der

også for indvandrere i

med den anden hånd skal sørge for at uddanne indvandrerne så godt man kan man skal fortælle om er for et land de er kommet til man skal sørge for at give dem en sproguddannelse så de kan begå sig i danmark det skal ikke være frivilligt men der skal være krav om at de lærer dansk så tror vi også på at der skal være krav om at man gider at integrere sig i samfundet

basale fakta om det danske samfund før man endelig vil kunne blive en fuldgyldig del af det i

statsborgerskab så vi er meget på linje når det handler om integrations og jobpolitikken

med det som ministrene vil kunne redegøre for og vi er glade for at

at incitamenter virker og at dem har vi indført

men hvad med indstillingen altså selve indstillingen til det at have et arbejde og være i beskæftigelse virker incitamenter også i forhold til det nu så vi jo en udsendelse i går på tv to hvor det var at der var rigtig mange faktisk halvdelen af dem der skulle møde op

sprogpolitik der ikke var dukket op og så kan man

hvis de ikke gider arbejde hvorfor skal de så være her var det så ikke bedre at vi udarbejdede en aktiv hjemsendelsesstrategi med henblik på at sikre at de kom

var med til at genopbygge landet

styre hvilken indstilling folk kommer med jeg synes vi har gjort meget for at belønne folk som ønsker at komme

med de senere års opstramninger med integrationsydelse også med kontanthjælpsloft og alle de andre tiltag som vi

mennesker som ikke har udsigt til

nogen sinde at blive glade for at være i danmark og som ikke kommer til at bidrage til det

begge parter både det danske samfund og dem selv hvis de rejser hjem igen

også godt være en meget god økonomisk forretning

årtier så så det er bestemt også et værktøj man kan

de senere år så vi tager det her ekstremt alvorligt især i forhold til øget tilstrømning især i

til integrationspolitikken selv om det kun er at lappe på problemet

rent faktisk foregår i europa hvilket jo er en katastrofe og

en god idé at folk arbejder hvis de kommer til landet

har tænkt på i årtier hvor man så bare har sagt at

kommer til landet skal have permanent opholdstilladelse

kunne tage imod flygtninge og måske endda tage et større antal fordi man vidste at det kun var midlertidigt og ikke handlede om at man permanent skulle ændre danmarks demografi så

om hvilke rettigheder de har i forhold til det danske samfund når de kommer der kunne jeg

set godt tænke mig at man begyndte at gribe det anderledes an og

der er en hjemsendelsesstrategi i skal vide

klart fra begyndelsen for det tror jeg faktisk kunne klargøre utrolig mange ting og jeg tror også at forventningsafstemningen ville være en anden

folk har fået midlertidigt ophold i danmark fordi de

med at betyde at de så er her i al fremtid og også fremtidige generationer

slet ikke meningen og det gør at byrden ved at tage flygtninge i danmark bliver tifold eller måske hundrede gange større end den ville være hvis de rejste hjem igen efter at der var blevet fred i deres hjemlande så på det område er der enormt langt igen

regeringen om den indsats som regeringen har

udlændinge og integrationsministerens område men også på

spottes i salen så derfor giver det

finn sørensen så vi går straks videre

radikale venstre som jo fra talerstolen måtte give en meget stor opbakning til regeringens ministre for

store indsats det er altid farligt når det radikale venstre gør det så bliver man jo en smule bekymret

så må

har jo også interesseret sig meget for sanktioner og for hvad man kan gøre

to tusind og sytten altså for en måned siden

går jeg ned i brevet og tillader mig

det forhold at en borger bærer niqab eller burka hindrer ikke i sig selv eller generelt at en modtager af integrationsydelse eller uddannelses eller kontanthjælp er jobparat eller at en modtager af

som borgeren kan klare alene fordi vedkommende ikke kan bære niqab eller burka eller fordi arbejdet eksempelvis indebærer håndtering af svinekød eller alkohol så skal borgeren sanktioneres sanktionen vil i givet fald være nedsættelse eller ophør af hjælpen

der var alt for lidt gang i forskellige initiativer det er jo heldigvis forkert fru marlene harpsøe hvis man kaster et blik på det glimrende vedtagelse som tre partier her i folketinget har

eller vil blive gjort og så kvitterer vi jo faktisk også for og

kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen det er jo alt sammen noget der også får en indflydelse på hele spørgsmålet om hvordan vi kan sikre

det skal være mine afrundende kommentarer inden jeg vil give ordet videre til

i to tusind og fjorten på ikkevestlige indvandrere og efterkommere og

skal vi andre raske mennesker gerne arbejde noget længere men så er

der er kommet her til danmark som ikke bidrager væsentligt i forhold til os andre

og tidligere borgerlige regeringer har jo taget initiativer for at gøre noget ved det her problem

gentagne gange i dag enten har givet udtryk for synspunkter uden spørgsmål eller også er nået frem til spørgsmål men som jo har kredset omkring det tema

vi sikrer at vi gør noget ved den her kæmpestore udfordring der kommer til at ramme det danske samfund i generationer der måtte komme

hvordan sikrer vi at der er en social sammenhængskraft

så er en rigtig god idé faktisk en sund værdi at bidrage

mange initiativer vi støtter også de initiativer som dansk

enige om men men det er jo ikke fordi

en kostelig affære og der er

der ikke har virket så hvad er det nu der skal til

skal en aktiv hjemsendelsesstrategi til så det er at man ikke gør flygtninge til indvandrere men altså sikrer at vedkommende kommer hjem igen når det er at vedkommende kan gøre det

hvordan vil beskæftigelsesministeren og regeringen bidrage

midlertidig opholdstilladelse eller skal være her indtil en konflikt er overstået

jo det der er fuldstændig afgørende men men jeg er også meget optaget af at vi bliver nødt til at tage alle de initiativer vi kan for at fremme en aktiv beskæftigelsespolitik der også tilskynder folk til at være aktive frem for at være på passiv overførsel der må man jo sige at nogle af de initiativer jeg har nævnt her i dag

ikke en kritik af det vi har gennemført men

anden form for adressering

regeringen som sådan jeg kritiserer

jeg kritiserer nemlig det forhold at man har sagt at når flygtninge kommer hertil skal de per definition gøres til indvandrere

svar på jeg kan ikke se nogen vej ud af det

journalist som ringede er jeg nok heller ikke i stand til lige

her fra talerstolen jeg tror at man kan sige til herre jesper langballe og til dansk

faktisk ret tragisk at se de voldsomme tal og den voldsomme

par på kontanthjælp og kontanthjælpsmodtagere det er jo der vi skal sætte ind så tænker jeg

min kollega som faktisk har det som ressort

lige høre om ministeren er enig i at et af de vigtigste krav der skal stilles til flygtninge og indvandrere er at de skal lære at tilpasse sig det danske arbejdsmarked de skal lære at der

det svar som jeg nu har skrevet rundt til landets kommuner blandt andet på baggrund af spørgsmål til selv samme tema fra medlemmer af

hvor man har spurgt om det her og hvor man også har spurgt om

at høre at selv flygtninge og indvandrere

at der jo ingen konsekvens er for vi får pengene alligevel

netop vi skal sige at selvfølgelig ikke konfliktsky

et svigt og det er et svigt også af kommunerne

kan være der er brug for at gøre de regler både skarpere og mere klare

men det er altså nu engang kommunernes ansvar at sanktionere når man

hvis man tager den vedtagelsestekst der er kommet fra socialdemokratiet der jo i øvrigt i dag

man kan se det i den vedtagelsestekst der er

noget sniksnak der er ikke

citere andet afsnit i vedtagelsen hvor der står at folketinget dog

opmærksom på at alt for mange flygtninge og familiesammenførte stadig væk er på offentlig forsørgelse det er hverken økonomisk eller menneskeligt holdbart

selvsagt de samme partier som netop heller ikke har villet stemme for når vi så har lagt ting frem der er med til at løse det her og som er med til at flytte de her ting

integrationsydelsen altså hvor vi halverer den ydelse

man får så man får en ydelse nu der svarer til

er verdens bedste argument for kvinderne for at komme ud

hvis man har et ægtepar der er på integrationsydelse eller kontanthjælp skal hver af det ægtepar levere to hundrede og fem og tyve timer

om året ellers kan man blive beskåret eller helt miste sin ydelse året efter

kontanthjælpsloftet det er tre konkrete ting som vi i den borgerlige lejr har gennemført og som vi kan se også virker så nytter det jo ikke noget at man bare sniksnakker som man har gjort i den vedtagelse

sådan set også det er det der har gennemsyret debatten herre christian langballe har også flere gange kredset omkring det at man netop sniksnakker alle er enige om at det er et problem

for mange indvandrere og kvinder med ikkevestlig

baggrund står uden for arbejdsmarkedet men der er ingen handling bag ordene når det kommer til de

bare se hvordan integrationen

fyrre år og det er jo en katastrofe det er en katastrofe rent økonomisk vi

om året det er en stor regning der skal betales men der er en

regning der er nærmest uoverkommelig at betale og det er den værdimæssige regning og den har vi jo fået indblik i ved flere lejligheder og så sent som i aftes som også fru marlene harpsøe

ved tv to udsendelsen moskeerne bag sløret det kommer ikke bag på mig og

det kommer bag på fru marlene harpsøe eller herre christian langballe eller herre bent bøgsted men det kommer tilsyneladende bag på den røde blok her i folketinget fordi man ikke

villig til at gøre noget ved det så det synes jeg i virkeligheden er det

der står tilbage

vi ser i hvert fald stadig væk et meget stort antal personer af ikkevestlig oprindelse som ikke er i arbejde og ministeren er selv inde på at det koster tre og tredive milliard kroner årligt netto det er en rigtig rigtig stor regning og der er jo kun os andre til

var det ikke bedre i stedet for at man sådan gentog

igen og igen som jo ikke virker

at man udarbejdede en aktiv hjemsendelsesstrategi

styrket indsatsen omkring for

det har i øvrigt lige været til første behandling her i i folketinget men lad mig bare lige slå fast at jeg synes der er tre ting der må gøre sig gældende når man kommer til et nyt land som flygtning det er for det første at man skal være taknemlig for det andet at man skal være ydmyg og for det tredje at man skal gøre sig umage så kan vi se

det er der nogle der gør heldigvis for det det så vi også i aftes men der er søreme også nogle der ikke gør det og det er jo der vi bliver nødt til at sætte ind og sanktionere når man for ikke dukker op til den praktik man skal

at have nogle ydelsessystemer der gør at det kan betale sig at arbejde jo derfor vi sammen har indført integrationsydelsen to hundrede og fem og tyve timersreglen og kontanthjælpsloftet men der er åbenbart kun os til det fordi den røde blok ikke vil noget

jo nærmest et mareridt

tilbage på perioden og elleve til femten hvor

vi havde forsøgt at bygge op så på den måde synes synes jeg jeg bestemt at at der er sket noget

jeg jeg har så prøvet ligesom at adressere problemet

kære venner i er her

midlertidigt i skal hjem når der er fred i jeres land og

for intentionerne i beslutningsforslaget

det skal man ikke lægge så meget i andet

trods alt er en anerkendelse af interesserer os for problemstillingen og den har vi nu lige præcis brugt tre timer på

gå videre og blive ved med at diskutere det

får flyttet flere indvandrerkvinder ind på det danske arbejdsmarked sådan at de i højere grad kan

sig selv og være med til at bidrage til det danske samfund

i at det er grundlæggende og også nødvendigt at flest mulige mennesker i danmark

mænd som kvinder arbejder og dermed også bidrager til den danske økonomi derudover

langt de fleste af dem der kan gerne vil være en del af det arbejdende fællesskab det er også derfor det er uholdbart at ikkevestlige indvandrere

det har vi jo nu brugt mange timer på at diskutere bare for at nævne et par tal ikkevestlige indvandrere udgjorde i fjerde kvartal to tusind og seksten tretten procent af alle offentligt forsørgede men kun syv procent af den samlede befolkning

det gælder ægtepar i kontanthjælpssystemet udgør ikkevestlige indvandrere og efterkommere knap halvfems procent af ægteparrene i

derfor er det også glædeligt at sf har fokus på at det er en udfordring og at antallet af personer der kommer til danmark faktisk

betyder noget for integrationsopgaven

helt uforståeligt for at sf har stemt imod integrationsydelsen og jobreformen og

om at afskaffe kontanthjælpsloftet og to og fem og tyve timersreglen for det er jo netop nogle af de redskaber der er med til at understøtte at for eksempel indvandrere med relativt lave kvalifikationer også får en økonomisk gevinst ved at tage et job til mindstelønnen så man kommer faktisk

tvivl om hvad sf reelt vil på det her område sf lægger med beslutningsforslaget blandt andet op til at kommunerne skal lave særlige forløb som skal fokusere på at hjælpe indvandrerkvinder med at forstå deres rolle på

det er afgørende at der er krav om og incitamenter til en jobrettet indsats i kommunerne sf foreslår også at indvandrerkvinder der ikke har arbejdet før skal tilbydes en mentor

så meget nyt i som noget nyt foreslår sf dog at indvandrerkvinder skal have et uddannelsespålæg ligesom det gælder for unge uddannelseshjælpsmodtagere under tredive

set ikke enig med sf i for er man på kontanthjælp skal man have en indsats rettet mod job og selvforsørgelse det var vi

tilbage i to tusind og tretten og som jeg ser det lægger sf hermed op til at gentage årtiers fejlslagne

og tror at det er den måde de lærer

mindre fornuftigt det er det absolut forkerte skridt vi har generelt at gøre med en målgruppe med et lavt uddannelsesniveau og en langvarig historik på offentlig forsørgelse her går vejen til en bedre arbejdsmarkedstilknytning først og fremmest gennem indsatser ude på virksomheder hvor man løfter rigtige arbejdsopgaver sammen med kolleger spiser sin madpakke sammen med kollegerne og dermed også taler det danske sprog det er lige præcis det der kan gøre en markant forskel

tilbud for den enkelte borger i forhold til at komme i beskæftigelse

være tale om sprogundervisning som supplerer indsatsen på virksomhederne for regeringen er det afgørende og helt i tråd med de anbefalinger carsten koch udvalget

et arbejde der fandt sted under den tidligere

røde regering at integrationsopgaven starter ude på virksomhederne

også baggrunden for den trepartsaftale om integration der blev indgået med arbejdsmarkedets parter uddannelse kan med aftalen så ske i en kobling til et konkret job

konstatere at i de mange virksomheder jeg har besøgt og hvor jeg har set det her fungere i praksis er det en synes jeg rigtig god oplevelse både at høre om virksomhedernes vej men ikke mindst de erfaringer de enkelte medarbejdere gør sig fordi de simpelt hen i højere grad får en tilknytning til det danske samfund og

hvor kommunen jo efter en gennemgang af en række kontanthjælpssager med blandt andet kvinder med ikkevestlig baggrund har konstateret at i langt hovedparten af sagerne var helbredet alligevel ikke en barriere for en beskæftigelsesrettet indsats så længe den blev gennemført med de rette skånehensyn

også meget tankevækkende at der ikke er flere kommuner der har

det her initiativ og som det også

udbredt den viden jeg har fået fra odense med et brev til landets kommuner

samle op regeringen mener ikke at indvandrerkvinder over tredive år skal have et uddannelsespålæg de skal ud på virksomheder med henblik på at komme i ordinær beskæftigelse så de

selv regeringen har sammen med

som skal forbedre vores integration

det var noget af det som sf skulle bakke op om og være med til udvikle politik omkring hvis man vil noget på det her område frem for med mange af de forslag som er stillet at gå den modsatte vej

mulighed for denne debat det synes jeg

helt rigtigt at der er alt for få kvinder med ikkevestlig baggrund der er i arbejde

er dykket lidt ned i danmarks statistik for at se

mange andre lande står selvfølgelig også nævnt så ja det er alvorligt og ja det er rigtigt

med almindelige danskere med fare for at blive fastholdt i egen kultur hvorfor er det så så skidt det er super vigtigt

at alle eller så mange som muligt er en del af arbejdsfællesskabet mange af os ved jo netop hvad det betyder for et menneske at komme ud blandt andre at få kollegaer at blive respekteret for sin indsats og vide at man rent faktisk gør en forskel jeg er ikke et sekund i tvivl om at det bedste sted at blive integreret i vores samfund er på arbejdsmarkedet her hjælper man hinanden man bliver en del af et fællesskab og man forventer noget af hinanden her vil disse kvinder lære sproget lære af andre danske kvinder og finde ud af hvordan det er at være en moderne dansk kvinde få venner

begynde at få fritid sammen med

men er det så let er det let at få nogen til at gå fuldstændig imod

slet ikke kender nej

jo aldrig men det skal vi både fordi vi mener det er bedst for de her kvinder at komme ud og det er bedst for

det er bedst for samfundet hvis de kvinder og deres familier bidrager

de gør i dag derfor har sf jo ganske ret i at for at få disse kvinder

ud på arbejdsmarkedet skal der gøres en ekstra indsats en indsats fra samfundets side

og ikke mindst fra kvindens

selv om jeg er meget enig

at kvinderne får en bedre forståelse for deres deltagelse på arbejdsmarkedet

betydning for vores velfærdssamfund hvem kan være imod

hjælpe dem med en mentor og hvem kan i det hele taget være imod at de får mulighed for at have deres egen økonomi som forslaget beskriver

et uddannelsespålæg som vi med succes bruger over for de unge kan hjælpe kvinderne ud i uddannelse og dermed også ind på arbejdsmarkedet så vil det være rigtig godt og noget vi sagtens kan være med til som vi jo før har sagt

at gøre det på kan kommunerne ikke gøre tingene i forvejen og ikke helt ligegyldigt hvad vil det koste

ses som et supplement til den ekstra indsats

skal beskrives mere tydeligt

finansieringen selvfølgelig skal være klar

men også ønsker at snakke med partierne om det her jeg er ikke et sekund i tvivl om at vi er flere partier der rent faktisk ønsker at gøre noget for at hjælpe kvinderne ind på arbejdsmarkedet

sniksnak men her er

sagt at vi gerne vil så vi vil bare gerne have en invitation og så kommer vi

for det er et kæmpeproblem at der ikke er så mange af de her kvinder inde på arbejdsmarkedet

sekund i tvivl om fordi jeg selv har været der i mange år at det er den måde de kommer tættere på

selv startede sin ordførertale med at opridse de her meget

hvordan det står til for en række

vi skal gøre vi har

lave et afbalanceret beslutningsforslag der

afvejer ret og pligt men i forhold til

at arbejde videre ud fra de principper der er her

det samme mål nemlig at få flere af de her kvinder ud på

dansk bagefter så vi har rigtig mange bud

for vigtigt til at vi kun gør det vi skal også

i min tale tog så godt imod forslaget fra sf men det

med at få kvinder ud på arbejdsmarkedet det er slet ikke

flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet også kvinderne specielt i det her tilfælde

stille krav ude på arbejdspladserne de skal simpelt hen indordne sig under de

når det så er sagt synes jeg at mange af de ting som bliver ridset op her i

vi mener altså at det kan

skal have hver sin konto jeg tror ikke man kan sige

at man kan gøre og hvis de

så er vi lige vidt så hjælper det ikke at man har hver sin konto det er en problemstilling

hver sin konto og at manden ikke må have indflydelse på

blive flyttet fra at være aktivitetsparat over til at være uddannelsesparat og dermed

og herre karsten hønge nikker så det

have forståelse for hvordan arbejdsmarkedet fungerer og hvordan

arbejdsmarkedet men først og fremmest gælder det selvfølgelig

går også ud fra at det er dem det drejer sig om

beskæftigelsesministerens side en indsats over for kommunerne

jeg tror også at det er noget af det som ministeren allerede har sendt

den indsats de skal vi kan så ikke se

den her indsats vil koste

vi kunne få at vide senere

være enorm vanskelig for de her kvinder er ikke

herre bent bøgsteds holdning til det forsøg vi prøver at lave om

gennem et enkelt puf i ryggen med et uddannelsespålæg

de skal lære at tilpasse sig det arbejdsmarked

er eller kan være uenig i og det er heller ikke det jeg har hørt nogen af de forrige ordførere udtrykke selvfølgelig skal vi hjælpe indvandrerkvinder der ikke har mulighed for at blive en del af det danske arbejdsmarked fordi deres mænd på forskellig vis beordrer dem til at gå derhjemme den sociale kontrol der begrænser disse kvinder skal vi selvfølgelig gøre op med

er det her beslutningsforslag fra sf så den måde vi bedst giver indvandrerkvinder

for jeg mener at store dele af beslutningsforslaget allerede er til stede i den eksisterende lovgivning lad os bare tage et nyligt eksempel som ministeren også fremhævede odense kommune

sygemeldte kontanthjælpsmodtageres lægeerklæringer efter i sømmene og konstaterede at ni ud af ti indvandrerkvinder rent faktisk kunne erklæres jobparate det siger måske noget om at vi som samfund som system har kørt lidt efter automatpilot jeg noterer mig at ministeren har sendt brev til alle landets otte og halvfems kommuner med henvisning til odense kommune kommunerne kan sagtens lære af hinanden og vi må fastholde

angår opkvalificeringskurser for kontanthjælpsmodtagere som en del af

jeg bare konstatere at det allerede er en mulighed for kommunerne hvis de vurderer

det rigtige for den enkelte borger på vej mod beskæftigelse så er der den del af forslaget der handler om uddannelsespålæg kontanthjælpsmodtagere skal kunne pålægges et uddannelseskrav for at kunne modtage kontanthjælp lyder det fra sf men det mener venstre ikke er den rigtige vej at gå indsatsen bør være rettet mod virksomhederne vi ved at det er her der kommer skub i integrationen og det har vi brug for så må vi også sige at i den situation vi står i lige nu

i øvrigt ligesom alle andre kommer ud på arbejdsmarkedet der skal arbejdes

som har vist sig at være en stor succes bare i horsens kommune forstår jeg er det

hver tredje der har været i gang med et nyttejob der er blevet selvforsørgende så indførte den tidligere venstreregering jo to hundrede og fem og tyve timersreglen som netop tager udgangspunkt i at man skal arbejde

for kontanthjælpen og dermed få en fod indenfor på arbejdsmarkedet det handler jo om at vi gør det attraktivt at tage et arbejde et uddannelsespålæg målrettet indvandrerkvinder

at blive en bjørnetjeneste det er ikke det samme som at påstå at jeg ikke anerkender at der kan være en stærk social kontrol der gør at beskæftigelsesfrekvensen blandt indvandrerkvinder er lav med de initiativer som jeg allerede har nævnt kommer vi et stykke ad vejen med at bryde den kontrol derudover synes jeg også at det er værd at nævne den nationale handlingsplan om bekæmpelse af social kontrol som blev lavet i oktober to tusind og seksten den indeholder nemlig en række initiativer der netop skal medvirke til at bekæmpe negativ social kontrol

der blandt andet etableret rådgivningstilbud til kommunerne om forebyggelse og håndtering af sager om negativ social kontrol på den måde sikrer vi at kommunerne

at kommunale medarbejdere i større omfang handler i sager hvor der kan være misforståede hensyn til fremmede kulturer og normer alt i alt finder venstre ikke det her beslutningsforslag er det rette middel til at sikre ligestilling for indvandrerkvinderne

fuldt ud enige i intentionerne vi skal selvfølgelig sikre at indvandrerkvinder kommer ud på arbejdsmarkedet og ikke beordres være hjemme af deres mænd men på baggrund af de ting jeg har fremhævet her kan venstre ikke bakke op om sfs beslutningsforslag

man ærgrer sig over at det er som det er og så tror man det hjælper noget

hjælper noget bare at gøre livet surt for dem ved at lave et kontanthjælpsloft men hvis man virkelig ville noget

finde en balance mellem ret

det er også for dårligt de skal have en mentor og

gør det jo tydeligvis ikke kunne det her så ikke være et bidrag til både at række hånden frem i

kontanthjælpsloftet og jeg vil tilføje

og fem og tyve timersreglen altså at man gør det attraktivt at tage et arbejde dertil kommer

konkrete indsatser for at det ikke skal være muligt at gå rundt på kontanthjælp i årevis uden en jobrettet

lærer af hinanden det skal bære tingene fremad så er

det væsentlige initiativ der handler om at afbureaukratisere og forenkle hele beskæftigelsesindsatsen

tingene i den rigtige retning i forhold til indvandrerkvindernes situation og de initiativer synes vi vi har brug for at se

blev vedtaget i sidste måned og

et yderligere incitament i retning af at det skal kunne betale sig at arbejde

det er den vej vi skal gå nemlig den virksomhedsrettede

det eneste saliggørende vi medgiver at hvis der er en virksomhedsrettet indsats

en med ikkevestlig baggrund har kan det være en supergod indsats det kan være afgørende for den person at komme ind i det forløb

hvor en

indsats kunne sikre at endnu flere som er meget uforberedt på det danske arbejdsmarked måske også

nåede under det tidligere punkt på dagsordenen det er en vigtig diskussion det er vigtigt at anerkende at her er en udfordring

også nogle rigtig gode hensigter i det her forslag hvis man kigger

er nævnt en række konkrete initiativer man kunne tage særlige forløb målrettet indvandrerkvinder for at tegne et andet billede af deres rolle i hjemmet og på arbejdsmarkedet opkvalificering af sagsbehandlerne så de bedre kan forstå mekanismerne og kulturen i i sådanne familier og dermed også bliver bedre til at hjælpe kvinderne i retning af arbejdsmarkedet tilknytning af en mentor allerede ved det første praktikforløb

hjælp til at få en egen bankkonto og et kursus i økonomi det punkt opfatter jeg ikke som et pålæg et diktat men som en hjælp til

enhedslisten er helt enig i at danskundervisning undervisning i samfundsforhold demokrati og ligestilling og almene skolekundskaber skal stå i centrum det er nemlig porten til arbejdsmarkedet og til videre uddannelse

og forhåbentlig med et nyt flertal i folketinget

være rigtig godt på den bane er

langt mere enig med sf end vi er med regeringen og de borgerlige partier der faktisk i praksis afviser lige nøjagtig det helt rigtige tiltag for den form for uddannelse som nævnes her af

er jo det der er porten til videre opkvalificering og dermed også porten til et varigt job på nogle gode løn og arbejdsvilkår så man kan forsørge sig selv

det er meget meget bedre at fastholde disse kvinder

ufaglærte job og sådan set

kvalifikationer der både vil give dem en stærkere stilling i hjemmet og en stærkere stilling på arbejdsmarkedet så ros til sf for at dyrke den vinkel det synes jeg

hvor kæden hopper af for enhedslisten er selvfølgelig

at man tager kontanthjælpen fra dem hvis de ikke deltager i de undervisningsforløb man

stiller op det kan umiddelbart lyde vældig logisk og som ret og pligt og alt det der vi er bare bange for at i de tilfælde hvor man

vil den trussel sandsynligvis ikke hjælpe og i de familier hvor manden har forstået nødvendigheden

jo ikke nødvendigt med den trussel så man opnår højst sandsynligt det modsatte resultat kvinden bliver endnu mere afhængig fordi hun ikke selv modtager kontanthjælp familien bliver endnu fattigere hvilket går ud over børnene medmindre familien finder nogle løsninger på det økonomiske spørgsmål som vi slet ikke ønsker at sætte ord på her i folketinget så vidt jeg ved er der heller ikke nogen evidens for at den her metode skulle virke jo måske kan man tvinge nogle flere til at sætte sig på skolebænken men hvis de ikke har forstået nødvendigheden af det hvis de bare gør det af frygt for at miste nogle penge og måske oven i købet får endnu flere problemer på hjemmefronten fordi de deltager i undervisningen så hjælper det jo ikke i det lange løb derfor må man bare sige

at få de her kvinder ud på arbejdsmarkedet som det her nok

det eneste langtidsholdbare er det seje socialpolitiske træk det er redskaber som dem forslagsstillerne præsenterer i første halvdel en del af den socialpolitiske indsats

adresserer mændene i den her

deres kones deltagelse i det danske samfund er til gavn for hele familien så vi skal have oprustet denne massive socialpolitiske indsats det

vi skal begynde der skal skrues op for den i stedet for at der skrues ned for familiernes forsørgelsesgrundlag det er såmænd skrøbeligt nok i forvejen

er der mange forskellige værktøjer der skal bruges og det er ikke noget der sker hen over en weekend det er vi meget bevidste om

herre finn sørensen om man ikke i enhedslisten gennem dialoger med kvinder med etnisk minoritetsbaggrund er stødt på de her

der rækker

alle er stort set enige om at

for man har jo et valg det er det der er forskellen mellem det her og alt muligt andet hvor man lægger et økonomisk pres på grupper i befolkningen

vil blive anvendt på en måde så det rent faktisk hjælper til at understøtte den hensigt den udmærkede hensigt der er med det er ikke det afgørende for det afgørende er at vi

kontanthjælpsreformen det var i hvert fald en af grundene til at vi ikke var med i den

i sin tid indførte det her uddannelsespålæg vi tror bare ikke på det og vi har heller ikke endnu set for der findes jo

hjælpe noget i forhold til den hensigt man har

men samtidig meget konkret og helt præcist anviser hvordan folk kommer ud af det og tilbyder arbejde uddannelse og på den måde jo gør to ting på samme tid og derfor er det en del af det her forslag at det er

socialrådgiverne der vurderer i hvilke situationer det kan benyttes

vil almindelig sund fornuft jo nok sige os at hvis man er tvunget til at gå i gang med lige nøjagtig

man måske ikke forstået nødvendigheden af det og det har jo så også skabt problemer andre steder på erhvervsskolerne men det har ikke nødvendigvis noget med det her forslag at gøre men jeg savner stadig væk at se at den form for økonomisk incitament eller hvad vi nu

det skulle være et godt redskab at udstyre jobcentrene med der har jeg nok en bekymring for at det vil blive brugt ligesom alle de andre ekstra redskaber jobcentrene har

en rigtig god idé ikkevestlige indvandrere er massivt overrepræsenteret i ledighedsstatistikkerne og det er de fordi vi gennem en fejlslagen integrationspolitik har fastholdt dem i ledighed derfor er det også dejligt at det lader til at sf endelig har fået øjnene op for problemets omfang det kan dog godt undre mig at sf

tilskynder den her gruppe til at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet når man nu pludselig er så optaget af udfordringen de forslag sf kommer med i beslutningsforslaget er tiltag som kommunerne allerede i dag kan gøre brug af det eneste nye i sfs

er at indvandrerkvinder skal have et uddannelsespålæg

fortsætte den fejlslagne integrationspolitik ved at placere indvandrere i et undervisningslokale sammen med en masse andre indvandrere og så håbe på at de på magisk vis får et arbejde

for det er på arbejdspladsen at den bedste integration foregår det er gennem det

får et netværk uden for de snævre kredse som de normalt befinder sig i regeringen har igangsat en række initiativer

stille krav til indvandrerkvinder som er langt fra arbejdsmarkedet kontanthjælpsloftet to hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsen er alle sammen tiltag som går i den rigtige retning det er tiltag som øger tilskyndelsen til at komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet men som gør det ved at stille krav det er den vej vi skal gå frem for den vej sf ønsker hvor man pådutter kvinderne uddannelse frem for at lade dem komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet derfor kan liberal alliance

gennem det daglige møde med stærke kvinder på jobbet at

svært ved at være uenig i men hele pointen er hvordan vi får de her kvinder med etnisk

mangler helt basale danskkundskaber kunne et uddannelsespålæg måske være det

bidrage til arbejdsmarkedet for det som fru laura

bliver nødt til forholde sig til er jo at tallene ikke rigtigt

at få de her kvinder med etnisk

at tvinge dem over i nogle undervisningslokaler hvor de så kan sidde sammen med andre ligestillede og

når de en dag har lært det sprog

uddannelse skulle være svaret det handler om at se på en pakke hvor vi virkelig forsøger på både at trække og skubbe de her kvinder ind

med at lægge et generelt økonomisk pres

som ikke kan flytte sig så kunne man dog se det her som et forsøg på at

i forbindelse med med sprogpraktik og

få de her kvinder frigjort fra nogle af de mønstre de sidder fast i

tilbyde de her kvinder småjobs

de kunne vokse og lære at være på arbejdsmarkedet

dem ind i et undervisningslokale og så tro at de er klar til at gå ud og arbejde syv og tredive timer

at få kvinder med ikkevestlig baggrund

ministeren i sin tale måske fokuserede vel meget på virksomhedspraktik

enden af tunnelen er en super god måde

virksomhedspraktikromantik hvis man siger

eneste måde altså danskere og

har i mange tilfælde glæde af lidt uddannelse lidt skoling lidt læring det kan bygge en bro

den mulighed udelukker vi desværre også nogle fra at komme ind på arbejdsmarkedet jeg arbejdede selv i to tusind og otte sammen

hvor vi kvalificerede somaliske

sociale færdigheder som de mangler for at forstå den danske arbejdskultur lær dem hvad man taler om i en frokostpause og hvad man ikke taler om i en frokostpause lær dem hvordan man hilser på en arbejdsplads lær dem hvordan man hvordan man løser konflikter på en arbejdsplads

og det gjorde man i kommunen og blandt

om rengøring om catering om ejendomsservice og lidt arbejdspladsdansk

og det gik rigtig fint i

er såmænd meget enige i at give folk en uddannelsesmulighed en skolingsmulighed det som vi ikke

vi ikke længere har de rigtige tilbud vi tror vi kan få flere i arbejde og flere ind i fællesskabet

de familier hvor man oplever social kontrol

og får lov til at snakke med familien om drømme og muligheder og familiens børn og dansk arbejdsliv og i det hele taget hvordan kommer vi videre det kan være ordninger som bydelsmødre hvor stærke indvandrerkvinder som selv er kommet

på arbejdsmarkedet bliver tilknyttet som mentor for nogle af de kvinder

iværksætterprojekter som somali food i aarhus v hvor en fremskudt kommunal medarbejder har engageret ti somaliske kvinder i at lave

og validering af de her kvinders kompetencer

meget mad jamen det er jo færdigheder som kan bruges i det danske samfund det kan være at det er en hel familie der bor sammen mange børn og

en grad der er meget meget aktuel i forhold til at få arbejde så mange af

færdigheder som de ikke drømmer om der er så meget brug for på de danske arbejdspladser det kunne også være godt at få det kortlagt i det hele taget synes jeg også

projekter der virker i stedet for

er direktør i askovfonden i dag lavede med en og tyve af de mest udsatte familier i vollsmose hun havde to år med de her familier hun bankede på deres dør kom ind og talte med dem der var ikke én eneste der sagde nej hun var inde at snakke med dem og deres

en og tyve familier endte nogle af deres

de blev bare grovere og engang åbnet længere

gerne supplere med andre metoder end sanktioner og det er kun af én

det får flere ind i fællesskabet ikke mindst i arbejdsfællesskabet

ind i det var nemlig det med sanktioner nu står jeg her med en kronik skrevet af alternativets egen folketingskandidat

alle etniske minoritetskvinder skal

pålægges et uddannelseskrav for at kunne modtage kontanthjælp og dermed bidrage til husstandens fællesøkonomi en sådan lov vil betyde at disse kvinder får bedre

økonomisk mere uafhængigt liv uden som nu at skulle gå tiggergang hos deres mænd

tillid til egne muligheder

er mange kvinder med anden etnisk baggrund der har været

for at uddanne sig og udvikle egne kompetencer bidrage med de ressourcer de åbenlyst har ligesom der er mange andre ledige kontanthjælpsmodtagere der kunne få rigtig meget ud af at få uddannelse måske

kvinder med anden etnisk baggrund skal gælde alle kontanthjælpsmodtagere som har behov for uddannelse og som

uddannelse hvis ikke de kan komme i arbejde og det må jo gælde uanset om det er kvinder eller mænd og uanset hvor de kommer fra

vi laver vel ikke lovgivning for bestemt etnicitet eller et bestemt

under tredive

at give flere muligheder for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet

med en bestemt etnicitet

ledige 3fer for hvem uddannelse kan være netop det der skal til for at få flere muligheder for ny beskæftigelse

bydelsmødrene som gør et

fra de her seje kvinder der siger uddannelse er det vigtigste vi kan give

en af de her kvinder der gav mig

en linje med på vejen som jeg

det som bydelsmødrene bidrager med altså at give kvinder tillid nok til

det er mig der vil have uddannelse det er mig der former min egen retning

kan finde ud af at sige det over for dem der omgiver

selvbestemmelse en anden

for en del måneder siden

fik taget sin uddannelse

og sagde vi skal nok finde det der passer til dig

og som kan gøre at du kan flytte dig

gode eksempler på

skal skal udføres i praksis men intentionerne er vi i al fald også

bare lige være helt sikker støtter de radikale ideen om et uddannelsespålæg der følges op af

det er en af forklaringerne på hvorfor det er gået galt i vores diskussioner om integration at tingene bliver mudret til

en særlig indsats for kvinder der er underlagt social kontrol

engang har deres egen bankkonto som ikke kan se nogen trædesten på vej ind på arbejdsmarkedet

nogle gange mudrer de der diskussioner til ved at sige at

typiske 3fer er jo ikke udsat for den her

frigørelse fra social kontrol og selvfølgelig en ret til egen bankkonto og så videre

er relevant at påpege at det selvfølgelig skal gælde alle

frigørelse og selvstændighed som mange kvinder med etnisk minoritetsbaggrund fører i ensomhed ude i familierne som integrationskonsulent halime oguz der ovenikøbet har oplevet kampen på egen krop

i de patriarkalske strukturer der hersker i mange af disse minoritetssamfund mine erfaringer siger mig desværre at alt for mange mænd i de belastede boligområder påtager sig rollen som kvindernes værger de regner ned til mindste hundrede kroneseddel om det bedst kan betale sig for kvinden at være på kontanthjælp eller tage et arbejde disse mænd har ingen interesse i at deres kvinder får et mere sikkert fodfæste på arbejdsmarkedet fordi de så kunne tænkes at tilkæmpe sig en selvstændighed hvorved de kunne frasige sig mandens dominans

sfs forslag

har vi udarbejdet det i dialog med adskillige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund med det her beslutningsforslag ønsker sf at række fire hænder ud for at støtte kvindernes kamp for frihed for at få kontrol over deres eget liv tre hænder handler om

trække med konkrete tilbud det handler om særlige forløb der skal hjælpe kvinderne med at forstå deres rolle på arbejdsmarkedet om at kvinder der aldrig har haft et arbejde får en mentor og et kursus til kvinder så de lettere kan få adgang til for eksempel at få en egen bankkonto

den fjerde hånd giver et skub i ryggen ved at indføre et pålæg om at

skal ikke gælde alle men kun de personer som vurderes at have gavn af det uddannelsespålægget målrettes kontanthjælpsmodtagere

at det kan forbedre den enkeltes situation styrke ligestillingen og bryde sprogbarrieren

en uddannelse styrker mulighederne for at få fodfæste ikke bare på arbejdsmarkedet men også i selve livet også selv om det

virker derfor kan udsigten til at kontanthjælpen forsvinder være lige det puf der gør at hele familien beslutter at det vil være en god idé hvis mor kommer i gang med en uddannelse vi vi tror ikke på

virker hvis det bare handler om generelt at sætte ydelser ned uden at tilbyde muligheder samtidig

det her forslag er efter vores opfattelse en præcis kombination af et økonomisk puf og et konkret tilbud om uddannelse

også følt os inspireret af en kronik som er skrevet af özlem cekic og henrik marstal hvor de skriver hvis debatten skal kunne føre til resultater er det oplagt at se nærmere på hvordan kønsrelationerne udfolder sig i udpræget patriarkalsk anlagte etniske minoritetshjem her gælder det desværre nogle gange at gifte kvinder og døtre bliver holdt nede af strukturer der hindrer dem i at leve selvstændige liv de fortsætter alle etniske minoritetskvinder skal hvis ikke de er syge pålægges et uddannelseskrav for at kunne modtage kontanthjælp og dermed bidrage til husstandens fællesøkonomi en sådan lov vil betyde at disse kvinder får bedre mulighed for at kunne leve et økonomisk mere uafhængigt liv uden som nu at skulle gå tiggergang hos deres mænd

sf synes at vi skal række de her fire hænder ud til kvindernes kamp for frihed men også som noget der vil ende med at bidrage til

der er ikke mere at foretage i dette møde folketingets næste møde afholdes tirsdag den anden maj to tusind og sytten

henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside jeg skal i øvrigt henvise til